lovforslag nummer l 54

for det tredje foreslås ændring af

som følge af liberaliseringen af landbrugslovgivningen

på området for eksempel nedlæggelse af jordbrugskommissionerne og forenklinger vedrørende jordfordelingskommissionerne men vi finder det problematisk og er imod at centralisere hele administrationen af landbrugsloven i københavn og på et område som vedrører landdistrikterne er det

aktiviteter og arbejdspladser uden for københavn alle partier tror jeg har sagt at de vil gøre noget for landdistrikterne her gør man så lige det stik modsatte det er vi kritiske over for centraliseringen skaber set med venstres øjne problemer tab af lokalkendskab

arbejdspladser i landdistrikterne sidstnævnte går nærmest direkte imod udviklingen af landdistrikterne vi anmoder ministeren om at redegøre nærmere

påvirkningen af landdistrikterne herunder beskæftigelsen vi ønsker disse forhold afklaret i forbindelse med udvalgsbehandlingen

ikke fundet sted samtidig med ændringerne i lovgivningen det er vigtigt at der fortsat er en mulighed for at medvirke til jordfordelingen ministeren har valgt at pege på at denne opgave forankres i en vestlig og en østlig enhed desuden sker der en styrkelse af det juridiske element i sagsafgørelserne dette kan begrundes med de store interesser der står på spil i udformningen af fremtidens landbrug lovforslaget er også koblet sammen med udmøntningen af den effektiviseringspulje på fem

som den nuværende regering overtog fra den tidligere ministeren har valgt at indhente dette rationale ved at ændre på bemandingen af en række af ministeriets funktioner spredt ud over landet

vi har noteret os at der i ministeriet er overvejelser om at tilgodese muligheder for samspil mellem vidensmiljøer og administrative funktioner til gavn for innovation og nytænkning det har vi forventninger til da det er et af de udviklingspotentialer som kan give fremgang for det danske samfund vi har noteret os at indenrigs og økonomiministeren har spillet ud med et forslag til organisering af statsforvaltningerne hvor der bliver mulighed for at tilgodese områder i landet som er hårdt presset af de centraliseringer vi har oplevet i kølvandet på kommunalreformen det tror vi er klogt og fremsynet af en regering der klart har markeret sit ønske om at udvikle

disse begrundelser kan vi støtte forslaget fra

hvor man boede henne i landet hvordan de her sager blev afgjort det er jo positivt men det er vigtigt at der også bliver en mulighed for nu når man får centraliseret det her nogle få steder

indkalde nogen som har det her lokalkendskab så sagerne

specielle sager som vi jo ved der også

nogle oplysninger i de sager hvor det muligt en anden ting som vi også synes er interessant er

noget som særlig de små brug har glæde af

aligevel har åbnet for posen om man kunne kigge på

på arealstørrelserne i forhold til de landmænd som ønsker at gøre brug af deres fortrinsstilling så det vil vi også

er vi som udgangspunkt positive over for forslaget men der er dog nogle punkter hvor vi ønsker

beskrevet hvordan man skal klare nogle særlige situationer

indsatser som vi bør landbrugsloven som vi diskuterer i dag blev

liberaliseret kraftigt i to tusind og ti og det

varetager i dag er for en stor dels rutinemæssige skrivebordsafgørelser disse regler kan lige så godt administreres ét sted landbrugslovens kerneopgave varetages i forvejen i naturerhvervsstyrelsen i københavn og vi finder det derfor fornuftigt at man samler opgaverne her der kan ved denne ændring realiseres en besparelse ligesom det vurderes at opgaven fortsat kan varetages kvalitetsmæssig forsvarligt det radikale venstre kan derfor støtte

den kommission der er nedsat for at beskæftige sig med det spørgsmål men det ændrer jo ikke noget ved at når man har gennemført en række forenklinger

medarbejdere fordi der er færre opgaver så skal

en tilpasning af den del af loven som vedrører det så derfor er enhedslisten positiv over for det her lovforslag

klart at når man gennemfører hvad der godt nok i relativt lille omfang kan karakteriseres som en centralisering af arbejdsopgaver der flyttes

meget opmærksom på om de begrundelser der bruges for at flytte de arbejdspladser holder

udvalgsarbejdet også fordi det jo ellers kunne komme til at lyde som om det ville gå fuldstændig glat uden spørgsmål og den slags og det er jo aldrig godt hvis man skal have en

hvilke opgaver der findes i forhold til landbrugsloven og

de gevinster man opnår ved at flytte

er spørgsmålet om de der jordmålinger

som jo blandt andet i dag er baseret på at man i nordjylland har et tæt samarbejde med landinspektøruddannelsen der jo ligger i nordjylland

kun dér men sådan er det på det område

set er meget fornuftigt det tror jeg alle i grunden er glade for

den offentlige sektor og videnudvikling osv

sig selv det spørgsmål om det nu også er helt gennemtænkt at man

konklusion men bare for

har meget svært ved at forestille mig at enhedslisten ikke i lighed med

ikke have en opfattelse af at nogle arbejdspladser i provinsen altid skal blive der men det er vigtigt at se på om det generelle indtryk man får når man kigger politik er at arbejdspladserne går den ene vej

man faktisk sørger for også indimellem at bruge de anledninger der nu er til

ændres også sammensætningen af jordfordelingskommissionerne

indeholder lovforslaget en række

meget omhyggeligt og det er klart at det er meget svært at være imod at vi skal lave

så effektiv administration som overhovedet muligt men på baggrund af de høringssvar der er indkommet vil vi i

vi er ikke sikre på at centralisering altid er lig med effektivisering ligesom vi heller ikke er sikre på at centralisering altid

foregå fra vest mod øst så vi

det man skal bruge som som løftestang til nu at argumentere for at

der pludselig rigtig meget at hente en meget stor del af effektiviseringerne er hentet vi er enige i den del af lovforslaget der nedlægger jordbrugskommissionerne men jeg må sige

at lovforslaget vil medføre at viden og kompetence fjernes

der er nogen nævneværdig økonomisk gevinst men måske et tab det siger sig selv at når man skal træffe beslutninger om arealer prissætning kontrol af bopælspligt og vurdering af bygninger så er det lokale kendskab afgørende uanset hvordan man vender og drejer det vil en centralisering betyde betyde videntab og er derfor uacceptabel efter vores opfattelse beslutninger og vurderinger skal ske tæt på borgerne ikke mindst på de borgernære områder

ikke noget sted i landet hvor der er mindre landbrug end i københavn så hvorfor i alverden centralisere der det er værd at notere sig nogle meget kritiske bemærkninger der har været i høringssvarene jeg har noteret mig at kommunernes landsforening har fremhævet at man er bekymret over hvor meget arbejde kommunerne nu reelt kommer til at stå med fordi staten skal spare penge

intet i denne sag der har anskueliggjort at der spares penge på denne øvelse tværtimod og jeg har allerede stillet en række spørgsmål

lovforslaget derudover synes jeg også at jeg bliver nødt til at fremhæve her at der har været tale om en fuldstændig uhyrlig nyskabelse i høringsprocessen hvor økonomi

undervejs har forsøgt at true sig til nye høringssvar fra statsforvaltningerne i det svar vi har fået fra økonomi og

at at dække økonomien i forslaget undskyld mig

ren og skær økonomi

ved at opgøre statsforvaltningernes forbrug på opgaven på en måde som regeringen selv

kan man flytte besparelserne rundt som i en anden stoleleg efter at statsforvaltningerne har udmøntet

få lov at udmønte den samme besparelse en

og når man så opgør beløbet til at være højere end udgiften rent faktisk lader til at være så er det jo nærmest absurd man sparer altså ingenting ved at finde på udgiftsniveauer vi erkender vil jeg gerne sige klart at man sparer udgiften til kommissionerne ved at nedlægge dem men det gør man jo og det sagde herre per clausen også uanset om opgaven flyttes til københavn eller til aalborg

mener fødevareministeriet at kunne løse opgaven når

er nedlagt og opgaven er centraliseret med to årsværk færre

vi har svært ved at se at en reduktion på to årsværk

er vi også ret sikre på at statsforvaltningerne under de samme betingelser kan lave en tilsvarende reduktion og i modsætning til naturerhvervsstyrelsen

har statsforvaltningerne rent faktisk bevist at de er i stand til at effektivisere på området uden at det på nogen måde er gået ud over kvaliteten

jeg har været meget overrasket over hele argumentationsrækken i

og det var faktisk først i sidste uge hvor jeg hørte økonomi og indenrigsministeren for alvor gå til angreb på statsforvaltningerne at det begyndte at gå op for mig at det her måske er

led i en lidt større plan der handler om

lovforslaget som det foreligger lige nu og vi vil selvfølgelig forfølge mange af de svar der allerede er afgivet i sagen og som vi ikke mener viser et korrekt billede

på bordet og så håber jeg faktisk på udvalgsbehandlingen jeg er opmuntret af hvad enhedslisten har sagt

nye øjne under udvalgsbehandlingen

på fem procent vi skal vende hver en krone det er det det drejer sig om der har været meget bred politisk enighed om behovet for en mere fokuseret statslig opgavevaretagelse i en tid med store udfordringer for finanserne i forhold til jordbrugskommissionerne har det været relevant at se på om det er hensigtsmæssigt at opretholde en administration hvor landbrugsloven administreres af syv jordbrugskommissioner som sekretariatsbetjenes af de fem statsforvaltninger i henholdsvis aalborg ringkøbing aabenraa nykøbing falster og københavn siden nitten halvfems er loven gradvis blevet liberaliseret og forenklet altså landbrugsloven og i to tusind og ti

skete der en væsentlig liberalisering og forenkling hvor mange af de hidtidige regler forsvandt og der således ikke længere var det samme behov for kendskab til lokale forhold

derfor være helt naturligt at se på om reglerne kan administreres mere effektivt mere enkelt og mere ensartet ved at nedlægge jordbrugskommissionerne og samle administrationen af loven i naturerhvervsstyrelsen konklusionen er at der ved en forenkling og samling

administration i naturerhvervsstyrelsen vil kunne opnås både en besparelse og en bedre administration for det første kan vi opnå stordriftsfordele

sagsbehandlingen det sker ved at samle administrationen ét sted så vi derved får etableret en mere rationel sagsbehandling efter liberaliseringen er behovet for besigtigelser endvidere aftaget og de besigtigelser der fortsat er behov for at foretage kan med fordel koordineres med styrelsens øvrige kontrolaktiviteter det vil altså sige at det lokale kendskab der her fra talerstolen er

blevet efterlyst rent faktisk varetages af

nødvendigvis er folk fra københavn der rejser ud vi har jo i fødevareministeriet en lang række medarbejdere rundtomkring i landet for det andet vil vi kunne opnå en mere målrettet og enkel sagsbehandling når sagerne ikke længere skal forelægges jordbrugskommissionerne det skulle også gerne give en mere ensartet og effektiv administration for hele landet for det tredje er der synergier i forhold til naturerhvervsstyrelsens øvrige opgaver styrelsen vil kunne etablere et samlet fagligt miljø der under et varetager alle de opgaver der hidtil har ligget i naturerhvervsstyrelsen hos jordbrugskommissionerne og hos statsforvaltningen på den måde vil vi fremadrettet kunne sikre den faglige bæredygtighed og kvalitet på et område hvis volumen har været stærkt faldende

som jeg nævnte ved samrådet den niogtyvende marts to tusind og tolv i udvalget for landdistrikter og øer er jeg naturligvis opmærksom på at der er nogle der mener at hele opgaven med at administrere landbrugsloven

i provinsen men der er faktisk gode argumenter og mange argumenter for placeringen i naturerhvervsstyrelsen i københavn det er jo sådan at naturerhvervsstyrelsen allerede i dag varetager alle

landbrugsplanlægning politisk betjening og faglig rådgivning

opgaver hvor der samarbejdes med naturstyrelsen som jo også ligger i københavn så der vil faktisk kunne etableres et teknisk fagligt miljø der under et varetager alle de opgaver der hidtil har været varetaget af naturerhvervsstyrelsen jordfordelingskommisionerne

naturerhvervsstyrelsens regionale kontrolafdelinger koordinationsmæssigt ophævet naturerhvervsstyrelsens centralenhed i københavn de regionale kontrolafdelinger vil fremover kunne varetage de praktiske tilsynsopgaver

jeg må bare konstatere at de samme økonomiske og faglige synergier ikke vil kunne ske ved en placering i tønder men når det er sagt vil jeg altså også gerne have lov at sige at fødevareministeriet faktisk lagde vægt på at de personaletilpasninger vi har været nødt til at foretage har været regionalt afbalanceret det er sådan at vi

hundrede og ni og halvtreds i københavnsområdet og det vil sige at

at drive internetportalen opgaven vil selvfølgelig blive placeret dér hvor vi kan få det bedste faglige resultat til den bedste pris

indeholder det her forslag jo en nødvendig konsekvens af at

vi nedlægger jordbrugskommissionerne som det ser ud i dag er jordbrugskommissionerne

oprettes to nye jordfordelingskommissioner en vest og en øst for lillebælt

deres sammensætning er inspireret af principperne for sammensætning af ekspropriationskommissionerne hvor hver jordfordelingskommission skal bestå af tolv medlemmer en formand og to viceformænd som er dommere tre vurderingskyndige medlemmer tre medlemmer der repræsenterer landbrugserhvervet samt tre medlemmer der repræsenterer kommunerne til afsigelse af hver jordfordelingskendelse sammensættes så en kommission bestående af fire medlemmer en fra hver af de fire grupper med den foreslåede opbygning sikres at de nødvendige kompetencer er til stede til de nye jordfordelingskommissioner det samlede lovforslag indebærer at opnås en mere målrettet ensartet og enkel sagsbehandling dermed kan vi samtidig sikre kvaliteten i opgaveløsningen

ville kunne opnås en bedre synergi i naturerhvervsstyrelsen

ikke ensbetydende med at alt flytter til københavn vi

at alting her i verden ikke kommer til at ligge i københavn og jeg er heldigvis minister i et ministerium

om registrering af navn på sprøjtefører og hvilken sprøjte der anvendes den første del af lovforslaget omhandler en ændring fra eu og vi synes i venstre

kan få foretaget en harmonisering af de her ting på eu niveau den anden del af forslaget om bemyndigelse indhente oplysninger

i udvalgsbehandlingen venstre er derimod skeptisk over for den tredje del af forslaget

registrering af sprøjtefører og sprøjte giver ikke en ændret adfærd i sig selv det det kunne ligne

at det ikke bare er bureaukrati for bureaukratiets skyld og dermed en dansk

sikre vores grundvand og rent vand

afklaret i hvor høj udstrækning lovforslaget er en ren eu implementering og i hvilket omfang der kan forekomme danske særregler oveni

de tilstrækkelige kompetencer er til stede hos dem der er sprøjteførere og

kan omgås disse for vores miljø risikable

men også indimellem nødvendige produkter som skal bruges

der kan indhentes oplysninger hos andre myndigheder på området

vi skal omgås naturen på nogle fornuftige måder der gør at

de øvrige balancer vi skal sikre der er til stede i naturen så vi støtter varmt

plantebeskyttelsesmidler der bliver brugt på vores arealer bliver brugt med en særlig omhu

plantebeskyttelsesmidler

når staten skal lave noget it her lægges op til at de

skal indføre et navn en sprøjte og andre ting

meget at man nu får lavet det her på en fornuftig måde så man ikke får lavet

landmanden får sat krydset i den forkerte boks

kontrol så falder hammeren jo meget hårdt for en landmand hvis ikke han har passet sine ting

vil bare opfordre til

når man nu skal ind og revidere de her sprøjteskemaer som skal udfyldes elektronisk gør det på en fornuftig og god måde så vi ikke skal igennem alle de her ting igen som der har været i forhold til de her

det kan jo undre at næsten hver gang staten skal ind og kigge på hvordan vi kan digitalisere og lave de her ting så lyder det så nemt på papiret

siger husk nu at få lavet det så det bliver brugervenligt for de landmænd som skal ind og

ny lovgivning på pesticidområdet

kræver en række tekniske ændringer i dansk lovgivning samtidig ønsker regeringen med lovændringen at sikre mulighed for at myndighederne kan komme i besiddelse af oplysninger der kan give en mere effektiv og målrettet kontrol med brug af pesticider brugen af pesticider har en række velkendte negative konsekvenser for miljøet det er også velkendt at landbruget står for langt den overvejende del af forbruget

dermed er forbruget stadig en hel del over forudsætningerne i pesticidhandlingsplanen radikale venstre mener at det er af afgørende betydning at vi har så præcise oplysninger som overhovedet muligt om såvel omfanget som brugen af pesticider i danmark

forslaget

indeholder også krav om at registrere navnet på sprøjteføreren samt hvilken sprøjte der er anvendt det omfatter endvidere mulighed for at fødevareministeren kan indhente oplysninger indberettet til andre myndigheder det er primært oplysninger fra toldsystemet og momssystemet man har tanke på særligt med henblik på oplysninger om hvorvidt der har været grænseoverskridende handel med pesticider som bekendt er det ikke noget helt ukendt fænomen og det kan være nyttigt at anvende de oplysninger i forhold til vurdering af hvem der skal udtages til kontrol radikale venstre mener at de nye muligheder ikke bare kan være nyttige de kan måske endda være afgørende for at få et fyldestgørende overblik

herunder øget sikkerhed for at kun de sprøjter der er godkendt ved syn anvendes og at de der bruger sprøjterne har den påkrævede uddannelse

med pesticider virkelig udviser både rettidig omhu og særlig

det andet som vi jo godt ved der er behov for

at vi skal gennemføre det her her man kan

det svarer nemlig på de der helt simple hv spørgsmål hvad bruges der hvor meget bruges der hvem gør det og med hvilke midler det er jo sådanne spørgsmål

være besvaret når man omgås materiale som der er en risiko

også er nødvendigt og velkomment vi noterer os selvfølgelig at danmark ikke alene med det her lovforslag implementerer de eksisterende eu regler

også i forhold til kontrollen med at der ikke sker

fordi herre erling bonnesen er så uvant med at man kan indføre miljøbeskyttelsesforanstaltninger som ikke er dikteret

eu for at gå videre at han talte om overimplementering

herre erling bonnesen det her er rettidig omhu hvor man indfører nogle nødvendige ekstra regler i danmark for at sikre grundvandet

bliver sikret jeg synes sådan set at der både i bemærkningerne til lovforslaget

ministeriets kommentarer til de høringssvar der er indkommet argumenteres fornuftigt for at det er nødvendigt at indføre nogle ganske enkelte udvidelser af regelsættet for kontrol i forhold til det der gælder i eu direktivet

så det her lovforslag kan jeg sige vil i hvert fald ikke støde på nogen forsinkende spørgsmål fra enhedslisten

en mere målrettet og effektiv kontrol med landbrugets forbrug af pesticider

det er vi til gengæld skeptiske over for vi tolker det som en overimplementering af eu lovgivningen og ser at landbruget dermed bliver pålagt yderligere administrative byrder og omkostninger uden at vi har en sikkerhed for at det på nogen måde kommer til at få den

ser det ud som om ministeren vælger

jeg vil gerne sige det krystalklart det danske erhvervsliv og det gælder også landbruget kan ikke tåle

vores erhvervsliv er i forvejen presset på konkurrenceevnen og jeg mener simpelt hen ikke at tiden er til at komme med en eneste ny

tilgang som på sigt koster arbejdspladser derfor kan vi ikke støtte at ministeren nu foreslår at man ud over eu kravene ydermere kræver nye registreringer

hvilken sprøjte man har brugt og hvem har sprøjtet er fuldstændig irrelevant i forhold til at sikre grundvandet det er mængden man sprøjter med er interessant

dejlig information man kan have og sidde og lege med

noget der er nødvendigt for det der er

i forvejen det andet som vi med en vis interesse vil bore i under udvalgsbehandlingen

anden del om registersamkøring vi kan se at datatilsynet har nogle meget kritiske bemærkninger i høringssvaret herunder om de materielle krav rent faktisk er til stede

selvfølgelig dyrke om en øget overvågning af borgerne er er nødvendig for at nå ministerens mål men det er muligt at vi kan få nogle tilfredsstillende svar på det

ende med at være noget vi også giver vores tilslutning

som det ser ud lige nu er vi som sagt kritiske over for lovforslaget

vi støtter eu implementeringen men har meget svært ved at støtte den anden del og derfor så vi selvfølgelig helst at lovforslaget blev delt op men der er måske også håb om at vi under udvalgsbehandlingen kan finde hinanden på en sådan måde at det her ikke skaber

til at koste arbejdspladser det vil sige at hvis vi vil stille krav af hensyn til miljøet og det bestemt ikke udelukke

må de ledsages af kompensation på anden måde så erhvervslivet

tilgodeset til det andet om hvilken sprøjte man bruger

jeg anerkender bare ikke at det i sig selv

det vigtigste hvis man skal beskytte grundvandet og derfor er vi altså skeptiske over for det her nogle vil sige

har det kursus som vi forlanger at de skal have når de kører med de

ordføreren ikke enig i at det er vigtigt at man har de kurser

velfærden i fremtiden

det her og det her men de mange små dråber ender altså med

være noget der koster i sidste ende derfor vil

man har gode ideer til ting man meget gerne vil vide

men så skal det altså ledsages af

kompensation der gør at erhvervslivet samlet set ikke får nye administrative byrder da vk regeringen sad i ti år var det en kamp at reducere de administrative administrative byrder med netto fem og tyve procent

problemet er lidt at jeg oplever at den nuværende regering

ikke får lavet et meget bureaukratisk system vi må sige

for at der er nogle som måske springer over hvor gærdet er lavest

hvor der er snak om sikring af vores grundvand det er ikke et parameter som jeg mener vil

administrativt bøvl jeg har altså ikke set så tyngende beviser at jeg tror

samlet set ikke får nye administrative byrder det er simpelt hen ikke det danmark har brug for

i danmark har vi faktisk tradition for skrappe regler for brugen af sprøjtegifte og det er der gode grunde til vi vil gerne have lov til at drikke vores grundvand ufiltreret urenset uden at vi skal være bekymrede for rester af sprøjtegifte og andre ubehageligheder

men det gør vi i danmark

der snyder med brugen af sprøjtegifte og skader både deres kollegers omdømme

det her lovforslag bidrager til at styrke kontrollen med

vi skal sikre os oplysninger om brugen af gift

måde får vi et bedre grundlag for kontrol og for regulering erfaringerne har vist at samarbejdet på tværs af myndigheder og registre

det var noget man begyndte med i usa allerede

må man stoppe dem på den anden måde og vi er faktisk ikke blege for at tage så mange midler i brug som muligt

overholdes det her område med sprøjtegifte går på tværs af flere myndigheder

så effektivt et instrument i brug som samkøring af oplysninger til brug for at skærpe kontrollen det sker ved at kontrollen kan hente oplysninger hos skat om alle typer handel over grænsen og så kan man altså sammenligne de oplysninger med de oplysninger der kommer fra landmændene om deres sprøjtegiftforbrug de oplysninger kan bruges til at lede

på sporet af landbrug som ikke har rent mel i posen

set de udsendelser der har været i fjernsynet

superærgerligt for de landmænd som rent faktisk overholder reglerne at der er nogle ukammeratlige kolleger som udsætter hele landbruget for at få et forringet omdømme samtidig er

lovforslaget skal målrette kontrollen med sprøjtegift så kontrollørernes tid bruges mest optimalt

hvis jeg nu skal henvende mig lidt direkte til nogle af ordførerne

har nævnt at der er tale om en overimplementering nej noget af det er implementering af eu regler men nu har det jo aldrig været sådan at grænserne i eus miljøregler nødvendigvis skulle være vores maksimumsgrænser det plejede normalt i gamle dage

minimumsgrænser når det gælder drikkevand må vi bare konstatere at der er masser af vores kolleger i eu som ikke er lige så optaget af grundvandet som vi er i danmark derfor vil spørgsmålet om drikkevand sjældent være noget hvor beskyttelsesniveauet i eu er så højt

det skulle være nogle helt forfærdelige administrative byrder vi pålægger

landmændene så slap nu af altså jeg tør slet ikke tænke på hvor mange landmænd der kunne have nået lige at lave den her registrering bare mens

hvad hedder det fru lene espersen var på talerstolen her

længere tid på at svare på spørgsmålene end det tager for en landmand lige at notere

sprøjtefører som har brugt den

det skal registreres centralt i registre og alt muligt andet de skal bare have det registreret derhjemme så man ved kontrollen når man kommer ud kan se

har brugt en sprøjte som rent faktisk virker og at den er blevet benyttet af en person som rent faktisk ved hvad han laver det tror

vi alle sammen kan være rigtig rigtig trygge ved

derfor ser jeg også frem til udvalgsbehandlingen

får afklaret nogle af de spørgsmål der kan være jeg håber så

kan opnås af arbejdsgivere der opslår og ansætter ledige fra målgruppen i akutjob lovforslaget giver derudover offentlige arbejdsgivere mulighed for at give ledige i målgruppen fortrinsadgang i forbindelse med rekrutteringen til akutjob lovforslaget bliver fremsat som udmøntning af en aftale med arbejdsgiverne indgået den fireogtyvende oktober to tusind og tolv om at tilvejebringe et antal ledige akutjob målrettet dagpengemodtagere

samt de svage konjunkturer betyder at der i første kvartal to tusind og tretten er risiko for at relativt mange mennesker vil falde ud af dagpengesystemet

venstre noterer sig regeringens akutte her og nu indsats over for de dagpengemodtagere der står til at miste deres dagpengeret den første januar

at der med l seks og fyrre ikke er tale om skabelse af

man ellers kunne få indtryk af da statsministeren præsenterede aftalen der er tværtimod tale om i forvejen udbudte job der blot bliver øremærket en specifik samfundsgruppe der så at sige

en forlomme i køen til den offentlige og private jobkarrusel denne akutpakke to har allerede fået stor opmærksomhed blandt arbejdsgivere og ikke mindst blandt dagpengemodtagere og der har været flere spørgsmål end svar

tolvtusinde og femhundrede akutjob nye job eller skifter de ledige bare plads i ledighedskøen hvorfor er det alene udfaldstruede dagpengemodtagere der skal have positiv opmærksomhed hvad med den enlige og ufaglærte mor der har været ledig i lige så lang tid som målgruppen for akutpakken jeg håber derfor at regeringen er indforstået med at lovforslaget altså ikke kan stå alene når vi skal adressere den beskæftigelsesudfordring vi står over for jeg håber derfor også at regeringen er interesseret i at skabe job

villig til at forhandle om en finanslovaftale der giver virksomhederne bedre vilkår for vækst og dermed flere arbejdspladser til alle jobfrustrerede danskere så selv om lovforslaget nu skal hastebehandles igennem folketinget er vi i venstre af den opfattelse at vi skal have større klarhed om effekten af forslaget

med at en gruppe af ledige skal have fortrinsret frem for andre det ønsker vi at drøfte

jeg vil bare spørge ordføreren om ordføreren synes at det er i orden når nogle af borgmestrene fra ordførerens eget parti

at man ikke forventer at skabe akutjob lokalt

set bare mit enkle spørgsmål men det skal selvfølgelig ses i lyset af

de private arbejdsgivere løfter deres

arbejdsgivere løfter deres men

borgerlige borgmestre går ud og siger der bliver ikke skabt nogen

er det ikke godt at arbejdsgiverne og regeringen har lavet en aftale hvor man prøver at hjælpe de her mennesker videre så de bliver på

behov for at få et akutjob så de ikke mister dagpengeretten

jeg har ikke hørt en eneste anerkendelse af at en stor del af samfundet siger at det

er en hel masse spørgsmål som vi ikke har fået svar på fair nok der er stillet spørgsmål og der er også kommet svar jeg har siddet og kigget på dem

her jeg har ikke hørt hvad venstres ordfører reelt vil melde ud i

til den her sag hvor står venstre

desperate situation lige pludselig ikke til stede mere siden

og venstre ikke vil være med i kampen om at sikre at der kommer job til de tolvtusinde og

fremskaffe mange tusinde job til den første januar og de nærmeste måneder derefter så derfor er mit spørgsmål

tusindvis af arbejdsløse som står over for at miste dagpengeretten mange af dem kan ikke få en krone i kontanthjælp de må gå

familierne havner i økonomisk ruin er det venstres mening at man ikke vil hjælpe disse

det danske erhvervsliv så der blev vækst og der blev skabt nye job

akutpakke tale om nye job det er de samme job og forventninger til jobåbninger næste år som vi så drøfter hvem der skal have adgang til det er den reelle debat der

så kommer der en indvending om at det ikke er nye job nej men for den arbejdsløse som står til at miste dagpengeretten og

ryger helt ud af systemet og havner i det sorte hul med nul kroner i indtægt er det altså bedre at få et eksisterende job

så hvad er det venstre foreslår for at redde de her mennesker og har venstre en seriøs opfattelse af

ved et eller andet trylleslag pludselig kan skabe i

være enige om at jo flere job vi kan bibeholde og skabe jo nemmere er det for en ledig at få et af dem der synes vi bare at det jo er meget kedeligt

hvis ikke der sker noget og hvis ikke venstre kommer med i en finanslovaftale så er der en boligjobordning der bliver afviklet og så er

at viljen og lysten til at se fremad og se positivt på fremtiden i erhvervslivet bliver større det tror vi da på kan være med til at hjælpe nogle af de her mennesker der står til

forventer regeringen at den får det spørgsmål vil vi gerne have et svar på inden vi tager

til det nye tiltag

journalmedarbejder receptionist kontorbetjent butiksassistent og elektriker det er nogle af de akutjob der nu er slået op

man vil bare stille nogle spørgsmål man vil det ene og det andet venstre bør kunne melde ud det er venstres egen venstre der gik ind og halverede dagpengeperioden

hvordan man har tænkt sig at lave en overgangsordning bare det for de mennesker som bliver ramt af venstres egen reform det må venstre da kunne svare på på nuværende tidspunkt er det mere end

man må da have kunnet bruge den tid på at tænke sig lidt om

handler jo om at vi får skabt noget optimisme jeg ved godt at finansloven først bliver vedtaget

der satte skatter og afgifter ned

der også ske noget så ville jobbene komme de nye job

arbejdsgiverne har efter min mening påtaget et historisk socialt ansvar ved at gå med i den her aftale det her er jo danmark

der hvor man går ind og laver aftaler med hinanden

at der er nogle der bliver fanget af krisen at der er nogle der mister deres forsørgelsesgrundlag ikke kan komme

jeg synes at man skal være opmærksom på at hver dag er der jobåbninger

jobåbninger i løbet af et år i danmark

således at ledige der står til at falde ud af dagpengesystemet kan

den bedste effekt til det sidste

laver politik som sikrer over tyvetusind nye arbejdspladser næste år men

hvor tusindvis af mennesker omkring nytår

miste deres forsørgelse det er ikke bare en ekstraordinær situation det er ifølge venstres egen politiske ordfører en desperat situation som fru ellen trane nørby har udtrykt det og det er et resultat

derfor synes jeg faktisk ikke at det er urimeligt at man siger til venstre

på hjælper de mennesker som om seks uger om to måneder står til

adgang til jobbet og

det bliver så den pågældende dagpengemodtager der har været på dagpenge et vist antal måneder der får en fortrinsret hertil det er den drøftelse vi skal have

bare kan røre rundt i gryden jo vi kan faktisk gøre noget for at

nogle folk som står i en ifølge venstres politiske ordfører desperat situation ind på arbejdsmarkedet igen

er der syvhundredetusind jobåbninger om året så det handler jo ikke om at de blokerer hele systemet det handler om at give en ekstra håndsrækning

tolvtusinde og femhundrede nye job det kunne man jo få opfattelsen af hvis man hørte og så nyheder i sidste uge

der er jo tale om at vi rykker rundt på de ledige i jobkøen

de mennesker som står til at have opbrugt deres dagpengeret efter nytår

imod derfor må det ikke være særlig sjovt eller særlig nemt at stå der

i den samme hængekøje og sige vi vil ikke stilling vi vil ikke være med vi vil ikke komme med nogle politiske udmeldinger men så må spørgsmålet fra danmark til venstre være

ind i den politiske kamp igen og kommer med nogle svar på de

danskerne står med

ikke selv se at det ikke er hverdagskost at opleve et stort parti som venstre

det skaber jo ikke mere vækst i forhold til det her konkrete

for at hjælpe mennesker der er ledige vi skal bruge vores ressourcer mest mulig effektivt jobcentrene er rigtig godt i gang

og beskæftigelse og der en stor fest i danmark fremover

man roligt sige hele europa er stadig væk lammet af krisen det skønmaleri som den tidligere statsminister

til virkelighed i nogen lande i hele europa det tror

fra venstre nu i dag på dag ni siden

aftalen med arbejdsgiverne

regioner blev præsenteret

venstre synes det ubekvemt venstre vil ikke

i debatten og sige hvad man egentlig mener fra partiet venstres side jeg synes det er sørgeligt jeg synes

til da dagpengeperioden var fire år vi har så en situation hvor vi har nogle mennesker

helt sikkert det gør de også ude i jobcentrene

skulle slås med nogle andre om de eksisterende job det ville da være den bedste hjælp så vi vil

ledige job det er kontanthjælpsmodtagerne

det er de nyuddannede og det er

personer der har været på dagpenge i atten måneder

med det med det forslag der ligger nu

for

baseret på konkurrence at man fra statens side går ind og

set den drøftelse vi gerne vil have er det det rigtige værktøj

mennesker her som er i en meget meget svær situation og som står til at miste deres forsørgelsesgrundlag dem skal vi da se

vi befinder os i den vanskelige situation at overgangen til den vedtagne dagpengereform kombineret med de svage konjunkturer betyder at der i første halvår af to tusind og tretten er ekstraordinært mange

risikerer at miste dagpengeretten

indsats som arbejdsgiverorganisationerne har givet håndslag på og forpligtet sig til at være med til at løfte det er at vise samfundssind og det er der al mulig grund til at rose landet over arbejdes der nu på at finde jobåbninger til de mennesker og familier

handler om i ministerier på sygehuse i folkeskoler

i daginstitutioner på produktionsvirksomheder i detailhandel og i serviceerhverv fra aalborg til ærøskøbing og fra københavn til kruså overalt er opgaven den samme på tværs af landsdele og brancher nemlig at løfte

række ud og hjælpe de arbejdsløse der er blevet hårdest ramt af krisen så de kan komme ind på arbejdsmarkedet det er en fælles indsats vi kan være stolte af det er danmark når det er bedst

det er bestyrkende når det lykkes at bygge bro mellem christiansborg og de arbejdspladser der holder danmark i gang når vi tager en vanskelig opgave på os ansvarliggør hinanden og lægger politiske trakasserier til side og det er på en eller anden måde uendelig dansk målet er at tilvejebringe

anvise jobåbninger til de tusinder af mennesker der har allermest brug for at veksle dagpenge til et rigtigt arbejde det er ikke nogen let opgave

de udgifter som arbejdsgiverne har i forbindelse med indkøring og oplæring af de arbejdsløse i de nye stillinger indføres der en præmieringsordning

virksomhederne kan få op til femogtyvetusind kroner

set det som sin vigtigste opgave at skabe arbejdspladser og hjælpe arbejdsløse i job eller uddannelse aftalen og lovforslaget om akutjob bygger videre på de tidligere initiativer vi har gennemført en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden vi har lavet en akutpakke til tre hundrede og to og tredive million

med mange års blokpolitik og gennemført reformer hen over midten af dansk politik

lovforslaget om akutjob ligger i direkte forlængelse af regeringens fokus på at få alle med og socialdemokraterne støtter derfor helhjertet

uransagelige årsager vælger ikke at være en del

i første halvår af to tusind og tretten jeg synes ærlig talt

har set hinanden i øjnene og forpligtet sig

skaffe de tolvtusinde og femhundrede

de vil arbejde målrettet for det det kan vi allerede se nu hvis man kigger i danske kommuner

kampagnen for at få deres medlemmer til at sikre at de job bliver slået op organisationerne har forpligtet sig

enkelte arbejdsgivere kan vi ikke forpligte vi kan

henstille til at de arbejder på

falde ud af dagpengesystemet fra den første oktober i år og

det er ikke andre det er dem der er omfattet af den her særlige situation og det betyder så at dem der i øvrigt har været ledige i lang tid og er blevet kontanthjælpsmodtagere

vil have mulighed for at få en bonus men de har jo mulighed for at søge job på lige fod med alle andre

det uden at skele til at der rent faktisk ville være mulighed for at der var rigtig rigtig mange

miste retten til dagpenge hvis ikke de kunne få et arbejde det der er sket i den mellemliggende periode er at de konjunkturer som man regnede med ville rette sig og gå rigtig fint

det der er lagt op til i det her forslag er at man peger på at der er cirka tyvetusind der vil være udfaldstruede i det første halve år næste år

har under tre hundrede og halvfjerds timers ledighed men hvis de opretter et job

i seks og tyve uger for

har folk ansat så lang tid som overhovedet muligt

års ansættelse og det er jo med henblik på at fastholde

også vil leve op til det så kan man som professor mene hvad man vil

talte meget om hvordan det nu er med økonomien og de sagde jo også selv at det de lavede var gætværk

man kan være så meget professor man vil og mene hvad man vil men

det er også derfor at det er naturligt at lave en aftale med arbejdsgiverne om at de skal slå nogle job op det

fagforeningerne der slår job op det er arbejdsgiverne der gør det derfor virkede det helt naturligt at det så var dem der kom ud af døren i forbindelse med afslutningen på den

at falde ud af dagpengesystemet det undrer mig

meget kontante krav om genoptjeningsretten som skal halveres om

om lempelser i reglerne for at få supplerende dagpenge ved eventuelt eventuelt at føre dem tilbage til de gamle regler

lo som ikke var med i forhandlingerne til gengæld fik man jo altså en hensigtserklæring fra arbejdsgiverne

skisma som jeg mener er der og hvorfor man har parkeret lo

glimrende forklarer viser jo at det har været muligt at holde dørene fuldstændig lukkede i

de forhandlinger der er foregået

også blevet der er mange der er kommet med rigtig gode forslag til hvad man nu kunne gøre men det har så været muligt at holde den her sag fuldstændig lukket og

det er dem der aldrig har fået en uddannelse eller dem der har en uddannelse der måske er lidt slidt i kanten som virkelig

lo kommer kommer ud med et bud på hvordan de synes verden skal se ud samtidig med at den her aftale bliver lavet viser jo bare at aftalen er lavet i dybeste hemmelighed

lo og alle andre er blevet overraskede

i en halv år er så noget helt andet

vi behandler og det er så kommet i stand

man har lavet en aftale med om at skaffe arbejdspladser jobåbninger hedder det

blev oversolgt af statsministeren

tolvtusinde og femhundrede nye job er så en anden sag det

men vi ved jo godt at jo mere positivt det er og

til at skrive om det så det kan man måske godt forstå men det er kun jobåbninger

de egentlig vil gøre brug af den her ordning der er borgmestre der har sagt at det vil de ikke gøre brug

er bedst egnede private arbejdsgivere siger

job af mindst tretten ugers varighed det forstår jeg godt

de vil finde job til dem der mangler under tre hundrede og halvfjerds timer tror jeg det var men så kommer der lige det som jeg

og der vil jeg gerne bede ministeren her fra talerstolen når ministeren engang kommer forklare hvorfor tilskuddet lige nøjagtig er låst fast på seks og tyve eller to og halvtreds uger der er ikke nogen

mellemvej men et et job på tretten uger tæller som én person af de tolvtusinde og femhundrede

det var måske lidt smartere og lidt mere praktisk hvis man sagde at

tretten uger men jeg forstår bare ikke at man ikke kan give tilskud

jeg håber ministeren kommer med en god forklaring på

samvirke har utrolig mange bemærkninger til

går ud fra at ministeriet ser aktivt på om der er noget

samvirke med det er det her med at kontrollere

det her med hvis man falder for dagpengegrænsen

ud af systemet så er man egentlig kun berettiget til

hvis man beholder sit a kasse medlemskab

engang kan få kontanthjælp fordi ens ægtefælle har en indkomst

ved med opretholde kontingentet til fagforening og a kasse

det er også et krav for at man kan komme i betragtning det er ikke nok at man har været berettiget til

også fortsat betale

til a kasse og måske også fagforening i den periode for stadig væk

forklare lidt om hvordan man holder øje med de her jobåbninger om

selvfølgelig målt op på hvor mange tilskud der bliver udbetalt det er den måde man kan kontrollere

kontrollere hvis det er under seks og tyve uger

den kontrol af

så er tiden

forlængelse af dagpengeperioden så når df

i den politiske debat et emne der bliver snakket meget om eller er der en eller anden form for faglighed som man bygger det på

er de samme vismænd som herre joachim b olsen henviser til

det er de samme vismænd som i to tusind og ti spåede at krisen ikke

længere og de begyndte at snakke om at der er udsigt til

den her forkortelse af dagpengeperioden nemlig at krisen var kortvarig eller det de nu siger

måske ikke altid man skal følge vismændene men

der mister deres job nu og der er ikke udsigt

lige så nemt om man vil at få et job i dag som det var i to tusind og fire og to tusind og fem så har vi så en politisk debat hvor vi hele tiden refererer til en meget meget kort periode i nullerne hvor der var en ekstrem

udgangspunkt siger vi så at vi nu har

forlænge dagpengeperioden men skal man ikke tage udgangspunkt i virkeligheden virkeligheden

fagligt belæg for at sige at vi skal forlænge dagpengeperioden så mit spørgsmål er igen

så lang som den er i dag det er forskellen i dag

skaber arbejdspladser men der er ikke den stigning

at krisen startede det var der hvor man kunne se

der var mangel på arbejdskraft

en dagpengeperiode på to år og vi kan også se at

haft en stor gruppe der var faldet ud efter fire år med dagpenge

når den så

vi skal have forlænget dagpengeperioden det har jeg såmænd vældig

ikke herske nogen som helst tvivl om men er der andre ting som dansk folkeparti

i det system der har været fremført ganske mange andre ting i debatten

genoptjeningsret som man jo også var med til at fordoble og som i virkeligheden

stort problem måske endda et større problem

til dagpengeretten var det nogle ting som dansk folkeparti måske

en krise der slog benene væk under det hele

den krise det er hundrede procent sikkert

der altså bare ikke nogen der gjorde alligevel

ikke nogen der kunne forudse at grækenland var ved at kollapse

kunne forudse at spanien

man indgik vel egentlig bare dengang en handel

over for alt ja det er meget godt men samtidig står herre bent bøgsted og holder fast i at dagpengeperioden er to år det holder man fast i nu har vi så lige en krise men det her

problemer i dagpengesystemet og de vil

der fastholder at dagpengeperioden skal være to år

til at give folk noget at leve for det gør vi ved at åbne arbejdsmarkedet op så flere kan blive selvforsørgende det er vigtigt både af hensyn til den enkeltes muligheder her i tilværelsen for velfærdssamfundet og for vores velstand som sådan derfor vil radikale venstre bekæmpe arbejdsløshed i almindelighed og langtidsledighed i særdeleshed og mindst lige så vigtigt vil vi øge beskæftigelsen faktisk er jobskabelse krumtappen i radikale venstres arbejdsmarkedspolitik det det er netop derfor at vi gennemfører kickstarten skattereformen energiaftalen boligaftalen klimainvesteringer udviklingspakken for små og mellemstore virksomheder

investeringsvinduet med en hundrede og femten procent fradrag for investeringer i op til to år der er konkret afsat mange milliarder kroner til renovering af almene boliger og til iværksættelse af grøn energi og spildevandssystemer

også afsat et tocifret milliardbeløb til eksportkreditter

at regeringen ikke gør noget hvis jeg så skal driste

senest er der afsat tyve million kroner til videnspiloter der er møntet på unge akademikeres mulighed for ansættelse i private virksomheder regeringen gør derfor de ting som er nødvendige for at løfte danmark ud af den økonomiske krise og få speedet op for efterspørgslen efter de lediges evner

vi står fast på dagpengereformen som er vigtig og væsentlig det er vigtigt for mig som radikal at understrege at reformkursen står uanfægtet

men her er et paradoks som vi må forholde os til også for at forstå dynamikken på det danske arbejdsmarked vi befinder os midt i en krisetid det er der ingen tvivl om men samtidig er der fantastisk mange jobskifte

om året der er også stor fleksibilitet på det danske arbejdsmarked hvor der er godt

millioner mennesker i beskæftigelse

er arbejdsmarkedet langt fra frosset til

opsagte og nybesatte job det er det vi kalder jobåbninger her kan de ledige søge stillingerne i princippet også de ledige som har været ledige i lidt længere tid når det er sagt så står vi i en ekstraordinær situation hvor vi jo indfaser dagpengereformen på en måde så der er en stor gruppe ledige som kan risikere at falde ud af dagpengesystemet det er ikke nyt men puklen er relativt stor nu hvor vi indfaser dagpengereformen

at vi hjælper den store gruppe ledige medborgere

står i den her situation her er der en opgave

socialt ansvar som er væsentligt derfor har regeringen indgået en aftale med de private og de offentlige arbejdsgivere om at medvirke til at bruge jobåbningerne

til at give omtrent tolvtusinde og femhundrede ledige i deres sidste del af dagpengeperioden på to år adgang til ledige stillinger efter og det skal bemærkes

det er netop fordi der er en særlig situation med en gruppe mennesker som skal ind på arbejdsmarkedet inden deres dagpengeperiode

det gør vi for at hjælpe de ledige for at modvirke langtidsledighed og det er også for at hjælpe dansk økonomi så tingene hænger sammen

der har været en del kritik af regeringens akutpakke

og skyde løsningsforslag

for verden er ikke sort hvid

det her tilfælde det handler ikke om enten eller vi gennemfører en fuldt bevidst økonomisk politik det gør regeringen og den bliver bredt anerkendt af de toneangivende økonomer

vi som en socialt ansvarlig socialdemokratisk ledet regering kommer på banen når mennesker er i nød

radikale venstre står derfor naturligvis bag akutpakke to ligesom vi bakker fuldt op om alle de øvrige initiativer som regeringen har taget

hjælpe de mennesker som står i en prekær situation samtidig med for at gentage mig selv at vi står fast på den vitale reformkurs det er socialt det er snusfornuftigt

kommer foran i køen

på lærerseminariet pædagogseminariet eller har læst til mekaniker

i den situation at de i forvejen

jeg mener ikke det er et korrekt billede

nogle bliver sat bag i køen det vi gør er

der håber jeg lidt at de konservative vil medvirke til i stedet for bare

og de langtidsledige nu gør man så kun noget for de langtidsledige og det betyder jo at de arbejdsløse unge rykker om i køen man rører bare rundt i gryden hvor man så gavner nogle bestemte ledige på bekostning af andre den anden

det er svært for unge at komme ind på arbejdsmarkedet og nu bliver det ikke nemmere det er helt ok ikke at tage mine ord for gode varer

jeg mener dog at når to professorer som er nationalt anerkendte

regeringen nu fremsætter er med til

vi så en stor gruppe af unge som ikke kunne komme ind på arbejdsmarkedet og ungdomsarbejdsløsheden var rigtig stor hvad skete der da jamen

fik fodfæste på arbejdsmarkedet fik så løs en tilknytning at en del af dem siden hen

enige om at der er en stor udfordring i

langtidsledige og andre grupper som står i

de små og mellemstore virksomheder

stort potentiale for at akademikere men også nyuddannede

gennemfører de ting som regeringen har sat sig

passe på med det her lidt endimensionale syn på tingene

gang på gang bringer regeringen i en situation

ville det ikke være mere snusfornuftigt som der blev sagt i starten

danske arbejdsmarked

vi ser på de tal vi får fra jobcentre og

hvor nogle ledige vil have tendens til at søge lidt mere intensivt og bredere

udgangen af dagpengeperioden

hele den sociale sociale og arbejdsmarkedspolitiske indsats med akutpakke

christian juhl burde glæde sig lidt mere over de

og skabt en situation hvor de ikke kan være sikre på morgendagen det er søreme en virkning der er værd at prale af hvis man er liberal men det er ikke en virkning der er værd at prale af hvis man

at tage vare på de arbejdsløses situation

gerne spørge hvorfor skal regeringen presses og skubbes til at løse de problemer der er i kølvandet på den reform hver eneste gang de her problemer kunne vi jo se

jeg håber også at ordføreren kan huske at vi foreslog grundlæggende ændringer hvorfor ville regeringen ikke være med dengang hvorfor ville regeringen ikke være med i foråret nu står vi og skal lave akutting altså panikting hvor

det godt for dansk arbejdsmarkedspolitik så der er den meget klare sammenhæng

analyse som herre christian juhl har

akuttendenser som det nærmest blev malet frem

stille og roligt at gennemføre de reformer som er vigtige at tage de initiativer som er rigtige

fast på nogle prædeterminerede holdninger så

nye job men vi må så også konstatere at vi har

og femogtredstusind arbejdsløse så selv med regeringens meget store indsats

dagpengeperioden er så blevet forkortet fra fire til to år sf stemte imod men vi står over for at tyvetusind

miste dagpengeretten meget snart nogle kan få kontanthjælp andre og det er også en stor gruppe kan ikke få en krone i kontanthjælp fordi de har en ægtefælle med en lønindtægt en bil eller et hus med en friværdi den gruppe af arbejdsløse vil så havne på

nul kroner i indtægt altså ingenting gad vidst hvor mange her i folketinget der kan leve af

nul kroner om måneden det kan man selvfølgelig ikke og det betyder at mange familier kommer ud i en økonomisk ruin

bare se stiltiende på og derfor er lovforslaget om akutjob rigtig godt efter sfs mening for hvad er det bedste der kan ske for en arbejdsløs jo det er naturligvis at man kan få et job

der har så været en stor debat om hvorvidt det er rimeligt at kvalificerede langtidsledige skal kunne få en fortrinsstilling blandt de kvalificerede ansøgere dertil vil

ja det er rimeligt vi betragter det som en stor menneskelig hjælp og

det gælder også de borgerlige og deres kritik af det her der er mange andre job i samfundet end de tolvtusinde og femhundrede akutjob hvor mange job i danmark skifter hænder om jeg så må sige

halv år det er et kæmpe

det betyder altså at det kun er et lille udsnit der bliver akutjob det er tolvtusinde og femhundrede job ud af trehundrede og halvtredstusind job det svarer med andre ord til en uges jobskifte ud af seks og tyve ugers jobskifte i danmark det betyder også at man kan se det her på to måder som begge er rigtige akutjobbene er meget meget betydningsfulde

ekstra mulighed for at blive reddet fra at gå fra hus og hjem det er den ene side af sagen men den anden side af sagen som også er rigtig er

er det et meget lille antal akutjob der er tale om

det er meget trist at venstre danmarks største parti tilsyneladende ikke har tilstrækkelig kapacitet til at

tage stilling til det her lovforslag jeg jeg skal da love for at venstre har markeret at man har placeret sig i hængekøjen i hvert fald indtil videre så er der en række borgerlige borgmestre som skader deres egne borgere fordi de er imod de nye akutjob

umenneskelig opførsel det drejer sig blandt andet om venstreborgmesteren lars krarup fra herning carsten kissmeyer fra ikast brande og den konservative borgmester i viborg søren pape poulsen de nægter at give kvalificerede langtidsledige fortrinsret til akutjob blandt de ansøgere der er hvad betyder det det betyder at disse borgerlige borgmestre støder arbejdsløse fra blandt andet deres egne kommuner ud i økonomisk ruin så folk må gå fra hus og hjem det er umenneskeligt og

uhyrligt at borgmestrene er ligeglade og jeg må sige at jeg er meget rystet over denne kynisme og mangel på solidaritet

de her borgerlige borgmestre gør jo det samme som strudsen gør de stikker hovedet i busken og lukker øjnene men det får som bekendt ikke problemerne til at forsvinde og det er mange mennesker det drejer sig om det er flere hundrede mennesker i alle de tre nævnte borgerligt styrede kommuner som har en risiko for at miste

nogle af dem vil selvfølgelig selv finde et arbejde men det er helt sikkert

derfor vil jeg sige det er simpelt hen for ringe at de her borgerlige borgmestre ikke vil hjælpe blandt andet deres egne

havde fået hvis man bare havde forholdt sig passivt altså problemet er jo

folk havner i en økonomisk ruin så man kan sige at

er ude at sige at de hverken kan eller måske endda vil

de her langtidsledige

en skole eller en sosu assistent

de faglige miljøer altså institutionerne selv

vil det være sovjetiske tilstande så

hvor mange job det her i virkeligheden

også nyborgs borgmester som der bliver henvist til jeg mener at det rigtige er at at borgmesteren giver et signal til sine institutioner om at det er vigtigt at der bliver ansat nogle af de her langtidsledige men jeg mener ikke at en borgmester skal give et diktat til hver enkelt institution om at alle kommende job i den kommende periode skal besættes på den måde man må administrere det ude på institutionerne men et politisk signal om at det er vigtigt tror jeg vil have en

hvad bygger ordføreren det så på hvilken viden har han om hvor mange der må gå hus og hjem

undersøgelser der er lavet om hvor mange

det er jo en ret alvorlig situation hvis man må gå fra hus og hjem så hvad er det faglige grundlag ordføreren udtaler sig på når han siger at mange

går man ned på dagpenge når man bliver fyret og hvis man så havner på

er det da helt åbenbart for enhver

man havde tidligere de fleste mennesker har indrettet deres privatøkonomi sådan at at de sætter deres indtægter og udgifter i forhold til hinanden og når man så oplever en drastisk lønnedgang og i det her tilfælde en indtægtsnedgang ned til nul kr er

har penge på spil

og har bedt deres kunder om

hvis de står i en situation hvor de

hvor de kommer i økonomisk uføre og må gå fra hus og hjem og hvor ikke kan betale deres lån

forventer nogen stigning i tvangsauktioner efter

de siger at de har modtaget ti henvendelser fra folk som er bekymrede for at de må gå fra hus

er det ude i den virkelige verden så det der skræmmebillede man prøver at male svarer ikke helt til hvad

sidder derude og

at der kommer tusindvis af ekstra boliger til salg med de problemer der har været på boligmarkedet hidtil det er jo tosset så så

overbevise mig om at at det her ikke vil have den virkning

at folk må gå fra hus og hjem det er jo så selvindlysende at man

falder fra en arbejdsindtægt på måske femogtyvetusind

i foråret nej til enhedslisten hver eneste gang vi spørger om vi snart skal have åbnet op for den lov og forbedret den når vi foreslår at der skal tages noget

udfald fordi dagpengeperioden er afkortet så

sf jo var imod den her reform som har skabt miseren i sin tid men i mellemtiden er sf jo blevet medlem af en regering hvor blikket

vejen til det er altså åbenbart det kunne man også høre på kollegaen fra regeringen

hos dem som i virkeligheden ikke har nogen skyld i krisen der må jeg bare spørge hvad er sfs bud på det her hvad gør man den første juli to tusind og tretten når problemet jo igen opstår vil sf stadig væk være med til lapperier

en misere som vil blive ved med at

det her problem igen og igen og skabe den utryghed og usikkerhed

som

ikke bare blive ved med at sige at vi må se tiden an og så tager vi den igen

første juli og så tager vi den igen næste år

første januar eller i to tusind og

grundlæggende ændringer af systemet altså

igen at halvere genoptjeningskravet

supplerende dagpenge gøre at man når man er i jobrotation så tæller

til dagpengeretten altså med genoptjeningsretten

fra fem og halvtreds år og uddannelse på dagpenge det er jo nogle krav jeg allerede tidligere har citeret og som lo jo kom med

man lavede akutpakken er det noget sf vil slås for

systemet og ikke bare disse lapperier

det var derfor vi stod bag den nye regering her i salen det går for langsomt med regeringens indsats over for arbejdsløsheden den er helt nede i slæbegear og nogle gange står den helt stille det er bedst hvis

ordentlighed og tryghed for de folk

er arbejdsløse finansloven

der virker og derfor står vi nu i

klart for alle at sådan en ret

men det går langsomt fremad hen over sommeren

sikrede et pres fra især fagforeningerne at regeringen

der skulle gøres noget og vi fik akutpakke

vi akutpakke to fordi protesterne fortsatte

er tyvetusind mennesker der er i farezonen der er tale om en midlertidig ordning hvor arbejdsgivernes eneste reelle tilsagn

et antal ledige akutjob frem til

udtalte en fuldt ud dækkende løsning på problemet en enestående løsning for de arbejdsløse begge udsagn er efter min mening

skaber ikke tolvtusinde og femhundrede job

er ikke en fuldt ud dækkende løsning lad os kalde den

en nødløsning hvis regeringen for alvor troede på den slags udsagn

vel være så let som at knipse med fingrene at give en garanti om job til alle de tolvtusinde

jeg håber inderligt

og slår igennem da det er en meget alvorlig situation der venter de arbejdsløse men der er alt for meget varm luft i den her aftale det er vist en ny lovpraksis at vi satser på hensigter og ikke på facts og kontante formuleringer derfor skal

i gang med at formulere to forslag det ene handler om at loven ikke skal være tidsbegrænset den skal også gælde efter

og tretten der er der også folk der falder ud af endda temmelig mange

for det andet skal arbejdsgiverne forpligtes

en positiv og anerkendende holdning til ledige der er ved at miste retten til dagpenge

vi indbygger en solidarisk holdning i dagpengesystemet

midlertidigt efter regeringens mening men kunne vi ikke gøre det permanent sådan at vi viser at vi anerkender at der er et problem for

det er ret træls at gå og slæbe rundt på tunge ting det er meget lettere

jeg synes at vores regering er født

skal både løftes og skubbes når vi skal fremad

godt efterlyse lidt mere fremdrift lidt mere egenenergi i vores kun en år gamle nye regering

vi skal have ændret på dagpengeloven jeg siger ja tak til akutpakke to men jeg siger også ja tak til en opstramning af forpligtelserne i

ikke en fuldt ud dækkende løsning på problemet der skal meget meget mere til

man selvfølgelig retten man kan også i vores øjne omveksle en sådan jobret til en uddannelsesret på en år hvis ikke samfundet kan stille det til rådighed for den ledige

skal man have ret til at fortsætte på sine dagpenge det

råber på at få løst deres opgaver hvis ellers de havde folk ansat til det der er masser af

ting der skal laves i vores samfund og det er helt grotesk at nogle ikke må lave noget

mener jeg at det er en menneskeret at have et job det står

for for eksempel i den danske grundlov at vi har ret til et job og når samfundet ikke kan give os det job

jeg det er ganske ganske fair

en kæmpe katastrofe hvis de borgerlige kommer til at lave en

rigtig langt i de forhandlinger indtil nu

det er det eneste jeg kan sige om det jeg ville ufattelig gerne

det bliver også retorisk meget meget fladt når man så efterfølgende finder ud af at enhedslisten jo rent faktisk har fået et tilbud på bordet

samtidig har afvist det som kunne have reddet de dagpengemodtagere som herre christian juhl taler så varmt for jeg mener bare

at man ikke selv går ind og tager det ansvar der skal til for at få hjulpet til men bare glider af og siger

særdeles stort problem for de arbejdsløse at vi ikke får ændret dagpengeloven det er et særdeles stort problem hvis ikke det

findes en varig løsning for de arbejdsløse og det er derfor vi bliver ved med at arbejde for at finde sådan en løsning så længe

vi har en presset regering en regering som ikke har formået at forklare danskerne hvorfor den dagpengereform man lavede i sin tid

en regering som er presset af sit parlamentariske grundlag enhedslisten som har udtalt at de

til regeringen en regering som ligger dårligt

i meningsmålingerne og har fået kritik af fagbevægelsen og så videre

rent spin hvad ligger der i det man har betalt arbejdsgiverne femogtyvetusind kroner for at slå nogle job

sagde finansministeren jeg synes det er lidt morsomt situationen for de ledige er ikke morsom for er det en katastrofe

kollegaer derfor kunne man godt håbe på at regeringen førte en noget mere offensiv vækstpolitik i stedet for at flytte rundt på lidt beskæftigelse fra det ene år til det andet og så videre men hvorfor er

faktum er at vi har et af de mest dynamiske arbejdsmarkeder i verden vi har en mobilitet på det danske arbejdsmarked som næsten er lige så høj som den er på det amerikanske arbejdsmarked det er godt der bliver udbudt syvhundredetusind job om året selv i en lavkonjunktur som nu

kom i arbejde vi har en arbejdsløshed på

i historisk sammenhæng er det ikke specielt lavt men i pressen og i fagbevægelsen og også blandt politikerne

med at sammenligne arbejdsløsheden med en meget meget kort periode sidst i nullerne hvor der var et boom og mangel på arbejdskraft

sandheden er den at det ikke er sværere at få et job i dag end det var i to tusind og fire og to tusind og fem

tyve uger i to tusind og fire

det er fuldstændig samme situation

det er en meget vanskeligere situation at stå i dag igen vil jeg

ingen tvivl om det

ansvarlig økonomisk politik herindefra

politik efter det så synes jeg også at der er noget problematisk i at man

en politisk retorik og diskussion

egeninteresser åbenbart prøver at male et billede

arbejdsmarkedet simpelt hen er bundfrossent og

der er flere jobcentre og også a kasser som har sagt at den her debat hvor man maler det her billede

at det er meget meget svært at få et arbejde er

neddrosler deres arbejdssøgning fordi der opstår

en eller anden forventning om at nu griber politikerne

at den på sigt øger beskæftigelsen det er derfor man har gjort det man forventer at forkortelsen af dagpengeperioden vil øge beskæftigelsen med trettentusind det vil sige at det man gør med den her reform er at

et meget effektivt angreb på det som vi alle sammen er enige om er det største problem nemlig langtidsledigheden langtidsledigheden falder også i de her måneder den falder endda

konsekvens af at den her reform rent faktisk virker når ledige nærmer sig dagpengeperioden

jo ikke vil gøre noget jo bare har korslagte arme

og det er meget meget glædeligt til sidst vil

retorikken

hold i virkeligheden brfkredit var ude at sige at de

nogen stigning i antallet af tvangsauktioner de har fået mindre end ti henvendelser fra folk der er nervøse

deres økonomi jeg siger kun det her fordi jeg synes det er vigtigt at vi holder debatten på et sagligt niveau det har man ikke gjort og derfor sker

det man bør gøre er at føre en langt mere offensiv vækstpolitik

olsen taler om det her er jo en dagsorden som forholder sig til de mennesker

er ude i virkeligheden og ikke så meget til

det er en katastrofe for den enkelte ledige det er vi enige om

at langtidsledige har svært ved at komme ind

og derfor er det nødvendigt

løsning også på den korte bane hvad er årsagen til at liberal alliance ikke vil indse at det er nødvendigt også at tage fat i det der ligger lige for men kun har syn for det

der er røget ud af dagpengesystemet

eller er blevet selvforsørgende

at man fokuserer på den her ene gruppe og i øvrigt taler om

det man kan se er at reformen virker folk kommer i beskæftigelse langtidsledigheden falder i de her måneder markant

man ikke gør noget på den korte bane det man gør er at man har gennemført en reform og den virker heldigvis for det

ud det har jeg også sagt fra talerstolen i dag men med baggrund i den beslutning der er taget her i salen er der ekstraordinært mange der er bragt i den situation det er det som de partier der er ansvarlige forholder sig til ved at gå ind og stemme for den her pakke de forholder sig til den situation som er skabt herinde i salen og som ikke er skabt af påvirkninger ude i samfundet sådan som ordføreren taler om her hvordan kan det være at liberal alliance så ikke vil være med til at sørge for at dæmme op for den beslutning eller konsekvenserne af den beslutning som er taget herinde

være på

synes vi sådan set at det der er vigtigst er at vi har et arbejdsmarked hvor folk har lige muligheder for at tage et job og derfor synes vi ikke at den situation at være på kontanthjælp lige nu er en situation som er mindre slem end det er for den der

mener vi at kontanthjælpsmodtageren eller den unge der lige er blevet færdig med sin uddannelse skal have en lige så stor chance for at få et job som alle mulige andre

jeg har et spørgsmål om noget andet og det handler om at ordføreren korrekt nævner at der er syvhundredetusind der skifter job i danmark om året

langtidsledige det vil altså sige

sekshundrede og syvogfirstusindfemhundrede job tilbage til alle andre hvordan

at mange af dem jo ville være kommet i beskæftigelse alligevel netop fordi reformen

rotation og vi kan se at da man forkortede dagpengeperioden fra syv år til fem år og fra fem år til fire år steg beskæftigelsen markant inden dagpengeperioden udløb det er derfor at det er spin reformen virker så bruger man en hundrede og femten million kr og

lille beløb eller et stort beløb men det er i hvert fald ikke en særlig effektiv måde

skaber ikke job det er jo en illusion vi kan lave nogle rammevilkår i samfundet

i dag at regeringen har skabt tyvetusind job

er jo løgn det har jeg et svar på

ikke nogen job den flytter noget aktivitet i samfundet fra nogle år til nogle andre år

flere arbejdsløse man har ikke skabt noget som helst

vi efterlyser og det er det man får når man stemmer på liberal alliance

alt for høje byrder på erhvervslivet

og der har været en mangel på reformer

skadet vores konkurrenceevne det kan vi gøre noget ved vi kan ikke gøre noget ved den krise der er derude det anerkender jeg men der er

det er det eneste vi politikere kan gøre alt andet er spin

skabe rigdom i danmark så sker der det at man flytter virksomhederne ud og nogle lukker og så siger man nu kan man ikke bruge de her mennesker mere

de skal bare klare sig selv de kan sejle deres egen sø jeg er rigtig glad for at arbejdsgiverne er mere socialt anlagt end liberal alliance der kan jo ikke være mange arbejdsgivere der er liberal alliancefolk

lidt mere socialt på det men da man ingen løsning har fra liberal

tværtimod husker jeg at socialdemokratiet var

havde man været ansvarlig dengang

man gennemført det dengang så havde det ikke ramt os så hårdt så

vedkommende står i nu der må socialdemokratiet også kigge indad og sige

men det ændrer jo ikke

den reform man har gennemført

sådan set virker den havde virket bedre hvis det

skal vi se på de rammevilkår vi tilbyder de virksomheder

var med på dis årsmøde

nogle virksomhedsledere der sagde vi vil meget meget gerne have virksomheder i danmark men det bliver i stigende grad svært for

fordi rammevilkårene er for dårlige

vil gøre noget for den arbejdsløse han nævner så lyt til hvad vi siger

sørge for at virksomheder har lyst til at blive i det her land og at virksomheder har lyst til at komme til det her land det er det vi kan gøre og at foregive befolkningen at vi herindefra kan gøre noget andet end det det er simpelt hen at at stikke dem blår

er for langt langt de fleste mennesker en ulykke man mister både sin indtægt og man mister sine kollegaer og det kan være svært et nyt arbejde igen udfordringen i dag er

hvor en økonomisk forskelsbehandling vil få indflydelse på hvem der i sidste ende

støtteordning vi mener at pengene hellere skulle bruges til at sænke virksomhedernes omkostninger for det er i sidste ende det eneste der skaber reelle job

køre deres bil til autoservice gå til tandlæge og meget meget mere så kom akutpakke som blev lanceret i august en akutpakke med tiltag der

forhindre ledige i at falde for dagpengegrænsen og flere af elementerne var jo sådan set velmente jobrotation og et særligt jobberedskab lyder jo fint men det vil formentlig ikke gøre den store forskel for problemet er at arbejdspladserne

lidt mere jobrotation og et jobberedskab i kommunerne så kom akutpakke

som blev lanceret meget flot af regeringen tolvtusinde

langtidsledige i job var overskriften og så begyndte regeringens store omfordelingscirkus ellers for nu skal de langtidsledige foran i køen i kommunerne

stærkt bekymrede for at akutpakken rent faktisk vil ekskludere og endda marginalisere en anden gruppe som i øjeblikket kæmper

op med en bestemt mærkat på jeg var lige inde på

altså vi er lidt langt væk fra de her tolvtusinde

en undersøgelse viste jo at de fynske borgmestre i høj grad tvivler på at det her

og dermed tilgodese de langtidsledige når der skal besættes job for der er ikke præcedens for at man politisk blander sig i hvem der skal ansættes

bliver det rigtig svært at se hvordan kl som helhed vil garantere og bemærk udtrykket garantere de tre tusind akutjob som der er blevet lovet

nye job men som blot omfordeler besættelsen af allerede eksisterende job

det er lidt ærgerligt at regeringen er så fantasiløs at den kun kan tænke i offentlige støtteordninger frem for at gøre det som rent faktisk er nødvendigt det som er påkrævet nemlig at sænke virksomhedernes omkostninger for der skal sådan set ikke ret meget nytænkning

når erhvervslivet ikke skal bøvle med afgifter skatter eller administrative byrder

rent faktisk mulighed for at bruge tiden på at tjene penge når man tjener penge når man driver forretning

fyre en medarbejder når man har faldende omsætning der findes kun én rigtig redningsplan for dansk økonomi og det er lavere offentlige udgifter og færre omkostninger i virksomhederne derfor burde regeringen arbejde på at få en erhvervspakke med i dette års finanslov som netop kan sikre bedre vilkår for virksomhederne så vi kan få skabt reelle nye job

beskæftigelsesministeriets talmagi

at konservative har meldt sig ud af kampen her taler udenom taler om andre ting taler om grænsehandel og hvad ved jeg og dybest set overhovedet ikke interesserer sig for at der er ledige i danmark der står for at miste deres dagpenge

vil tage det ansvar

borgmestre på fyn der åbenbart synes at de ikke lige vil melde sig ind jamen herregud

er konservatives bud på at der er tolvtusinde og femhundrede mennesker som vi

det her snuptag kan være med til

ikke mister dagpengene efter den første januar

en faldende omsætning til måske endda at kunne have en stigende omsætning og hvad sker

altså talmagien går på de tolvtusinde og femhundrede

men det er jo talmagi at sige at man skaber tolvtusinde og

til dem der ved at falde ud af dagpengesystemet jeg tror faktisk rigtig mange derhjemme egentlig havde regnet med at nu kom der rent faktisk en løsning men det er jo ikke

kan de offentlige myndigheder heller ikke

at vide at jeg taler udenom fordi jeg både taler om kickstarten og

i virkeligheden hænger det her jo rigtig rigtig godt sammen

vi får skabt danske arbejdspladser

sandelig også nogle der kommer bagest i køen dem har vi ikke hørt meget tale om i dag fra

jobnet og jeg synes jo det er fantastisk at der allerede nu på den portal der er åbnet er syv og tyve job der kunne godt være mange flere

vi kan kun se frem til at der kommer endnu flere

at der er og konservative har selv været med

det bliver nemmere at drive virksomhed jeg tror da at den skatteaftale som blev indgået tidligere på året

der er lige foran vores fødder og det er at der er en masse mennesker uanset om vi nu har taget de andre beslutninger

det har vi en mulighed for at gøre noget ved og det har vi også en mulighed for at påtage os ansvaret for hvorfor

inden for ni dage altså hvis det her virkelig skal rykke noget hvis det skulle

taget ejerskab til det her vi kan se at der ikke bliver taget ejerskab kommunerne tager ikke ejerskab og det gør ordførerens socialdemokratiske venner

de borgmestre der er socialdemokrater virksomhederne tager ikke ejerskab de siger vi kigger først og fremmest på det menneske der sidder foran os til jobsamtalen vi kigger på kompetencerne kvalifikationerne det er ikke spørgsmålet om hvor lang tid man har

blevet sagt rigtig rigtig mange ting fra socialdemokraternes

har accepteret dagpengereformen regeringen har accepteret dagpengereformen og det kan vi jo se at enhedslisten har det rigtig rigtig svært med og

som parlamentarisk grundlag for regeringen har det svært med

at råbe så højt bliver man altså nødt til også at vedkende sig det ansvar

stor en del af den reform

må hjælpe specielle grupper på arbejdsmarkedet men

hjælpe alle i forvejen har vi som det også er nævnt videnpilotordningen som er en særlig ordning der skal hjælpe nyuddannede

arbejdsløshed og vi har jo også andre eksempler på ordninger som er blevet lavet gennem satspuljen giver vi tilskud til senior erhverv som gør et stort stykke arbejde for at

til ældre arbejdsløse så er det ordførerens principielle synspunkt at man aldrig må hjælpe en gruppe af arbejdsløse

det kan man jo som konservativ kun synes er pragtfuldt

godt der er en række kommuner som kan være bekymrede for

ikke de økonomiske byrder faktisk bliver for store

jo er hele udfordringen med det her lovforslag er at

når både kommunerne både de røde og de blå siger at de ikke vil garantere job til de langtidsledige

der bliver besat job ude i institutionerne om det så er på skoler

kan se at virksomhederne afviser at kunne garantere

virksomheder hvordan i alverden er det så økonomisk ansvarligt overhovedet at stemme for det her når der er så mange som tvivler på effekten

et initiativ på vej som jeg synes er klogt i regeringens finanslov som skal handle om at man kan hjælpe ufaglærte med at få en faglært uddannelse der kan man jo på tilsvarende måde sige at hvis der kommer

at vi skal kunne hjælpe unge vi skal kunne hjælpe langtidsledige vi skal kunne hjælpe ældre arbejdsløse vi skal kunne hjælpe ufaglærte med at blive faglærte vi skal kunne tage højde

den rigtige metode og ikke et synspunkt om at man altid skal hjælpe

at håndtere den ledighed for det skal guderne vide at vi også ønsker så har vi bare nogle andre svar

regeringen satser på offentlige støtteordninger og det konservative folkeparti satser på at det er gennem jobskabelse

sit sociale ansvar i den her sammenhæng som jo er netop at overgå fra

på offentlig forsørgelse altså at være på dagpenge til at komme

i det her land en kæmpestor ulykke at være arbejdsløs det står vi da ved

vi skal hjælpe dem ind i reelle job frem for at foregøgle dem en løgn

samarbejdspartnere

og har et meget større socialt hjerte

samtidig siger ordføreren

at man skal skabe optimisme og flere job jeg synes at man er på afveje på den måde at

at man står og kaster

at få deres eksistensgrundlag revet væk under sig hvad vil ordføreren gøre

er en langvarig proces og man har også fra den borgerlige regerings side haft ti år til at gøre det i og det blev ikke gjort hvad vil man gøre ud over det som

nok undlade den helt

meget glad for at herre jan johansen også anerkender

derfor skulle man også være startet meget tidligere og det kunne jo

for erhvervslivet

ligestilling forleden behandlede vi et fantastisk

om at lave måltal for kvinder i

topposter det kommer til at koste atten million kroner

man virkelig vil hjælpe vores virksomheder hertillands

at de i virkeligheden bare kan rapportere et måltal

lige om lidt at falde ud

at foregøgle at der lige pludselig er tolvtusinde

som ingen kan sige hvor skal være som ingen vil tage ansvaret for hvor skal være vi oplever jo at hverken virksomheder eller kommuner

finder de her job alle skubber ansvaret fra sig det er derfor at jeg

det konservative folkeparti vil skabe reelle job det er det

hyre en frem for at fyre en når nu vi taler om kynisme når nu vil taler om arrogance

er fantastisk imponerende at enhedslisten i dag har skoset og skoset og brugt de virkelig store ord i den her debat men da man selv blev inviteret til forhandling hos finansministeren da man selv blev præsenteret for et tilbud om netop at redde de her mennesker hvad var svaret da fra enhedlisten man sagde nej

de tyvetusind arbejdsløse der risikerer at falde ud nu på grund af konservatives politik

man kan også vælge at erkende at man har lavet en forkert politik

så kan det ikke nytte noget at snakke om at man

det er ikke det det drejer sig om det drejer sig om konsekvenserne af en forkert lovgivning som nu hober sig

man vistnok skal være både døv og blind for ikke

hvad er konservatives bud på det akutte problem for de mennesker der nu er i fare de får ingen job

det tager tid det tager måske endda lang tid det kan være det tager adskillige måneder det er her og nu der er et akut problem fordi ingen

bare konstatere at der er forskellig praksis for

lække noget hvornår man godt kan informere og hvornår man ikke kan informere svaret må være at enhedslisten ikke har svar

det udspil som kom fra regeringen

ført en forkert politik det tror jeg ikke vi har men jeg kan faktisk godt

medgive at vi ikke har gjort nok

skåret ned på de afgifter der er og få fjernet en masse af det bureaukrati der er og få sænket skatten endnu mere så det

i folketingssalen inden for de seneste år og debatteret at det skal kunne betale sig at arbejde

gå fra hus og hjem i og med at de kommer ud og skal have kontanthjælp som de ikke kan få af forskellige årsager fordi kontanthjælpssystemet er skruet sådan

dele den skepsis som ordføreren

vel medgive og der er det vel ikke noget svar

blive ved med at sige jamen vi skulle bare have gjort det men det har vi jo altså ikke gjort så det vi skal gøre er alligevel det der

sikre skattelettelser til de allerallerhøjest lønnede og de rigeste

én eneste i job

ikke fået svar og jeg har lyttet ganske nøje på hvad det konservative folkeparti gøre i den her akutte

hvis man havde ladet være med

helt åbent og ærligt det er jo ikke tolvtusinde

mulige bytten rundt ordninger så der er nogle der kan komme i job

er da meget enkelt altså når eksempelvis det lovforslag

man laver måltal for kvinder kommer til at koste atten million

kunne man da have brugt til at drive forretning for

kroner kunne man da have brugt til at udvikle

virksomhed for til at få sat gang i hjulene til måske endda

nu skal de bruges til at indrapportere et dumt tal til ligestillingsministeren

det er noget enhedslisten kalder for en støtteordning til erhvervslivet men det er ikke en støtteordning til

hvis man går ind og ser på de resultater som de har skabt vil man

at nøjagtig ligesom videnpilotordningen er med til at få nyuddannede arbejdsløse akademikere

virksomheder til at entrere på nye markeder til at få virksomheder til at udvikle nye produkter og så videre og så videre

med til at skabe øget omsætning og hvad kan man

en enkelt medarbejder eller to frem for at fyre som vi ser i øjeblikket

søgt efter akademikere der er blevet søgt efter

hjemmeside hvor direktører fra førende danske firmaer siger at man er stolt over den aftale der er blevet indgået i morges vågnede jeg selv til nyheden om at

har lavet en fordelingsnøgle regionerne imellem

vi lever op til den her aftale vi målretter otte hundrede job til de udfaldstruede i går blev der lavet en

bred politisk aftale arh bred er måske så meget sagt men en politisk aftale på københavns rådhus hvor de københavnske politikere blev enige om at gøre en særlig indsats for at målrette stillinger til de udfaldstruede det ikke ret lang tid siden at aarhus kommune meldte ud at dér tilvejebringes der

diskutere hvad man kan gøre for de udfaldstruede

det er svært at vurdere hvor venstre ligger henne

i spørgsmålet jeg hører ikke at man afviser ideen fuldstændig

jævnt ned ad bakke derefter det sidste jeg hørte var

glade for at man deler en skepsis med enhedslisten jamen tillykke da med det

at være skeptiske

i dagens debat tilkendegivet at vi står i en ekstraordinær situation alle har tilkendegivet

ledige der står i en svær situation det man så glæder sig mest over er at man kan mødes i en skepsis

så efterspørges et alternativ med det samme

at få noget til at lykkes hvis vi nu i fællesskab satte os bag det som den enkelte langtidsledige efterlyser nemlig at der også tages et politisk ansvar det er det vi gør med den her aftale løser vi alle problemer i hele verden nej løser vi alle problemer med ledigheden i danmark nej det gør vi ikke der kom nye ledighedstal i går og alle kan se at vi står i en fortsat sårbar økonomisk situation i danmark det er tvingende nødvendigt at der træffes gode ordentlige kloge beslutninger i vores økonomiske politik sådan at omverdenen fortsat har tillid til til dansk økonomi

med et eller flere af folketingets partier som indeholder en afgiftsløftning altså i positiv forstand med henblik på at understøtte arbejdspladser ja det kan man godt forestille sig

det handler bare ikke om akutjobbene

noteret mig at det konservative folkeparti og også andre

fuldstændig ligegyldigt for mig hvilken partifarve de repræsenterer stiller sig op med armene over kors

jamen vi vil altid vælge den bedst kvalificerede siger man dermed indirekte at alle vores langtidsledige i danmark ikke er kvalificerede

af mennesker i gruppen af langtidsledige

der har erfaringer kompetencer viden ønsker noget de kan bidrage med på en arbejdsplads men de skal have muligheden for at få lov til at vise det og derfor

talerstolen i dag at omkring syvhundredetusind job skifter hænder

danskerne om året jeg var selv overrasket da jeg så tallet jeg indrømmer blankt at jeg troede det var mindre det viser at vi har et utrolig dynamisk arbejdsmarked det vi har lavet

i danmarkshistorien at målrette tolvtusinde og

af de stillinger til gruppen af langtidsledige den dag vi offentliggjorde

så jeg som mange andre fjernsyn om aftenen

noget af det der har glædet mig mest i lang tid var

jeg tror på værdien af at lave en aftale jeg tror ikke det er ligegyldigt om man sætter sig til et forhandlingsbord det er også et svar til de konservatives ordfører jeg tror ikke det er ligegyldigt når regioner kommuner stat og private arbejdsgivere

giver hinanden hånden kigger hinanden i øjnene og siger

kan man finde en regionsformand fra partiet venstre kan man finde en arbejdsgiver der stiller sig op i en avis eller

finde dem der står i spidsen for dansk industri

er at det lykkes ikke hvis ikke der er nogen der også vil investere nogle kræfter og noget tid i det og jeg synes der er en vigtig pointe

den her lovgivning der giver kommunerne nogle redskaber

arbejder for jobskabelse der er intet til hinder

at vi målretter en række jobåbninger samtidig med at vi understøtter en fortsat vækst

der føres en økonomisk ansvarlig politik så omverdenen stadig væk har tillid til

gøre det til et enten eller gør det til et både og alle de initiativer

må de meget gerne bringe til torvs vi lukker ikke ørerne for gode forslag fremsættes der beslutningsforslag eller andre ting så diskuterer vi det gerne lige nu sidder vi jo

et ret bredt udsnit af folketingets partier og

tror jeg i alle forhandlingsforløb men det at man måtte have andre ideer måske for nogles vedkommende mangel på samme skal dog ikke forhindre det her initiativ i at blive godt for der står mennesker derude der mere end noget andet ønsker sig at komme i arbejde og hvis nogle af dem kan komme i arbejde ved at vi målretter jobopslag og jobåbninger

den mulighed

har været rejst jeg noterer mig at der kommer ændringsforslag fra enhedslisten om

forlænge lovgivningen det tager jeg da som et

lovgivningen er god for ellers ville man jo ikke forlænge den så langt så godt der er rejst et konkret spørgsmål af dansk folkeparti om om varigheden

seks og tyve uger for at en jobpræmie på tolvtusinde

undret mig over hvis der var tværtimod vil jeg faktisk glæde mig over at der allerede er lagt en række stillinger ud selv

ikke er vedtaget for min egen forventning har egentlig været at vi først kunne komme i gang med det her

vedtages i næste uge det at der allerede er oprettet både offentlige og private stillinger tager jeg som et tegn på

forvarsel om at der er mange mennesker i danmark der gerne vil være med til at løse de udfordringer vi står over for det klæder danmark det klæder os alle sammen

herre magnus heunicke siger så i dag i jyllands posten der findes nul akutjob i dag med med vores initiativ vil der findes tolvtusinde og femhundrede akutjob det er noget vi skaber men akutjob er ikke nye job det er at vi sikrer at tolvtusinde og femhundrede job bliver skabt

dagpengeretten hvis arbejdsgiverne vil

bare mit spørgsmål til ministeren er

helle thorning schmidt taler om

ordfører taler om altså

at akutjob ikke er nye job

synes jeg dog at der er opgaver der påhviler menneskeheden

derfor er svaret at det vi gør med den her aftale det fremgår også meget klart både af det lovforslag der ligger på bordet

det jeg har sagt i dag er at der målretter vi tolvtusinde

i en aftale med de private

håbe på men det vi gør med aftalen her er at sige at nogle af de jobåbninger der er på det danske arbejdsmarked

er vi enige om at målrette gruppen af udfaldstruede og så giver vi jo oven i købet med det her lovhjemmel til

også som offentlig arbejdsgiver de private kan det allerede at trække den langtidsledige ind og sige

jeg vurderer at både for dig og for min virksomhed vil det være det rigtige

eksempel siger at ministeren ikke var klar over og var overrasket over at der bliver udbudt syvhundredetusind job i danmark selv i en lavkonjunktur

at en af grundene til at man er nødt til

har været dygtig nok til at forklare befolkningen

forventninger i befolkningen når man ikke går

problem men man taler det op og dermed skaber man en forventning i befolkningen om at man vil gribe ind så synes jeg det er

det endda et demokratisk problem når politikerne ikke er i stand til at forklare hvorfor man ikke skal gøre noget

det altså ikke korrekt der er et af de tre regeringspartier der har stemt for og det er det radikale venstre

stemte imod forkortelsen af dagpengeperioden

vi har ikke fået halvfems mandater til at ændre det til gengæld har vi så fået den opgave

den meget svære indfasning af dagpengereformen som man

anerkendelse af at vi har forskellige politiske holdninger og det håber jeg sådan set fortsat

der er nogle der bliver rykket frem i køen

er ungdomsarbejdsløshed meget meget alvorligt og meget meget bekymrende og det havde jeg egentlig også indtryk af

jo udtrykker bekymring for de her nyuddannede ledige altså nyuddannede

det bliver sværere for dem at få fodfæste

så vil jeg også til den gruppe sige at det her ikke

i dagpengesystemet heldigvis er det ikke den gruppe der fylder mest

det at vi laver en målrettet indsats for unge afholder os ikke

voksenlære og ad den vej opnå en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet

og ikke udflages til et land uden for eksempelvis eu fordi vi fører

ethvert tab af arbejdspladser rammer mennesker jeg vil virkelig advare imod det der med at gøre det til et enten eller om vi satser på

begge dele når der så bliver spurgt til succeskriterier

det er selvfølgelig affødt af at hvis man kommer i den situation at akutjobpakker og akutjobpakker og hvad det hedder alt sammen

så skal der tages nogle initiativer det går jeg ud fra vi er enige om ministeren så er der jo nogle der rent faktisk falder ud af systemet og for nogles vedkommende det ved vi alle sammen går ud til nul kroner i indtægt

noget af det vi sidder og forhandler om ovre i finansministeriet nu

for de folk der så rent faktisk falder ud det forhandler man vel ikke om

noget problem så selvfølgelig er det tilladt i en sådan situation at give udtryk for skepsis og jeg kan med det samme sige at den artikel i politiken som nu ligesom siger at enhedslisten ikke vil være

at redde dem

anser vi et eller andet sted

til nogle løsninger som ikke er løsninger

rende rundt med armene oppe over hovedet da den her aftale blev indgået jeg synes

jeg synes der er grund til at anerkende og værdsætte at arbejdsgiverne tager samfundsansvar

er så fornemt at det er den måde vi gør tingene på i danmark at vi sætter os til forhandlingsbordet og finder hinanden

er kan jo se når jeg kigger på

ikke nogen grund til at være overdreven jubeloptimist der er måske grund til at være realist inde på midten at løse de problemer der står foran os men også anerkende at der heldigvis er ting derude der er positive

falder langtidsledigheden lige nu vi får meldinger ind fra a kasser om at der begynder at være afgang til beskæftigelse og uddannelse

sorte skyer på himlen men der er også ting

at ministerens hjerte banker for fagbevægelsen

i de her forhandlinger som jeg sagde tidligere

jo næsten samtidig med at forhandlingerne foregik

jeg forstår ikke hvorfor lo så ikke var en

diskussioner og en del af aftalen jeg synes det havde klædt regeringen og ikke mindst ministeren at

og at man havde taget los krav

i det her her tilfælde at repræsentere staten i i forhandlingerne så det er en aftale mellem de kommunale arbejdsgivere de regionale arbejdsgivere de statslige arbejdsgivere og de private arbejdsgivere det synes jeg er helt naturligt

har behov for nu er jo at fagbevægelsen trækker med at tillidsrepræsentanterne at kollegaerne ude på arbejdspladserne

i det omfang der er jobåbninger

akutjob så man får muligheden for

diskutere om det lykkes og for nogles vedkommende måske ligefrem understøtte at

jeg synes at grundtanken i den her lovgivning er

den anerkendende holdning til de arbejdsløse at vi skal hjælpe hinanden og tage dem der er tættest på at miste dagpengene i hånden og sige

de der mere end noget andet ønsker sig et job

som ministeren sagde bliver en større gruppe lad os sige at vi

for lovgivningsarbejde og når vi får lov til det

alle er enige om at der er en problemstilling der skal løses det vil jeg gerne

det synes jeg er meget fint også

uagtet hvad der måtte være af forskellige holdninger

sige til herre christian juhl at betingelsen for synes jeg for alvor at få gjort noget ved

at det hviler på en grundlæggende respekt for de mennesker

det er hårdt og jeg er ikke i tvivl om at

komme i arbejde jeg har selv

nogle af de personer der er blevet fulgt i den offentlige debat og der er jo folk der begynder

i beskæftigelse og det er er sådan set det der ligegyldigt hvad vi måtte have af forskellige holdninger

har at gøre med forkortelsen af dagpengeperioden men som først og fremmest har at gøre med indfasningen af den forkortede dagpengeperiode

hård indfasning af dagpengereformen der gør

stort antal mennesker der er i risiko for at falde ud

i første halvår af to tusind og tretten

det formål at understøtte at den store risikogruppe bliver markant mindre

appellere til at vi ikke gør det her til et enten eller uddannelses og beskæftigelsespolitikken kan noget den overordnede generelle økonomiske politik kan noget og jo flere der trækker i den retning at også langtidsledige skal have muligheden for at komme i arbejde

at få ansættelse via et akutjob men der mangler en opkvalificering

er svaret ja så vil man kunne bruge den ret der er lagt ind i akutpakken til

at besøge jobcentre a kasser taler med endnu flere

ikke i tvivl om at der hvor man arbejder meget meget intensivt

både et markant fald i langtidsledigheden og faktisk også en rigtig pæn afgang

dagpengesystemet derfor nærmer vi os i mine øjne den konklusion at jo mere intensivt man arbejder ude i det enkelte jobcenter ude i den enkelte a kasse og gerne i fællesskab

beskæftigelse måske via akutjob eller helt almindelig

en særlig hjælp herunder måske et kompetenceløft

med et bedre koordineret samarbejde mellem a kasse og jobcenter

for eksempel opkvalificeringsjob jobvejledning en personlig jobvejleder og

for eksempel kan få lov til at brevstemme i andre dele af landet end i sin egen hjemkommune det er godt nok allerede i dag praksis langt de fleste steder men nu bliver det så lovfæstet

med med forslaget her her så alt i alt synes vi sådan set fra venstre side at det er nogle nogle udmærkede præciseringer der ligger i lovforslaget hvis man skulle komme

vel at mærke kan ske på en forsvarlig og sikker måde det

nye måder at afgive sin stemme på kan blive i hvert fald overvejet og inddraget i det arbejde

er flere og flere måske typisk i den yngre del af

en boks og sætte et kryds på et stykke papir

man både sikrer at det er en personlig personlig stemmeafgivelse og at det

også rent sikkerhedsmæssigt er forsvarligt det skulle bare være

fremtidsarbejde som regeringen i den her sammenhæng måske kunne lægge sig i selen for at få udviklet ellers vil

fokus på at man kan træffe beslutninger ud fra de lokale forhold som gør sig gældende i den enkelte kommune

har samlet en lille buket af en masse gode forslag i det lovforslag der bliver behandlet i dag jeg vil plukke et par af blomsterne ud som jeg synes skal fremhæves den første er muligheden for at man nu lokalt kan vederlægge næstformænd i udvalgene det er ikke en mulighed man har i dag i kommunerne men muligheden giver jo plads til at man lokalt kan træffe beslutning om at indrette sine udvalg

den enkelte kommune det er også en mulighed der vil blive gældende for de regioner der benytter sig af den mulighed vi har givet regionerne tidligere

i den enkelte region derudover giver vi mulighed for at man lokalt også kan træffe beslutning om hvordan man vil fastsætte diæter til valgbestyrelser og tilforordnede i forbindelse med valg

styret fra christiansborg og hvor vi nu gerne vil give friheden til kommunerne og til de lokale politikere til at træffe de beslutninger som er mest rigtige lokalt men modernisering handler jo ikke kun om

og politikerne det handler selvfølgelig også om

derfor er en del af moderniseringen som vi lancerer med det lovforslag her også rettet mod borgerne det er rettet mod

særlig i forbindelse med valghandlingerne vi giver borgerne bedre kvalitet

ved brevafstemning hvor der bliver givet mulighed for at der kan

en senere frist for hvornår man skal have ansøgt om at få lov at brevstemme i sit eget hjem det giver en bedre fleksibilitet det giver en bedre kvalitet i afstemningen for borgeren

nemlig at enhver borger uanset hvor i landet man måtte befinde sig har mulighed for at afgive brevstemme uden et krav om at man skal dokumentere at man har været forhindret i at stemme så man får mulighed for at kunne stemme i

enhver kommune men man kan afgive sin stemme

at vi selvfølgelig også med lovforslaget sikrer som det fremgår en øget grad af sikkerhed omkring valghandlingen efter det seneste folketingsvalg så vi beretninger om steder hvor valghandlingen

usikker hvor der havde været udfordringer med valgkort der var blevet indgivet én gang og hvor borgeren

så meldte sig for at stemme ikke kunne få lov at stemme den sikkerhed bringer vi nu tilbage i valghandlingen ved at stille kravet om at man skal identificere sig med sin fødselsdato i forbindelse med stemmehandlingen så alt i alt er det her forslag en buket af mange mindre blomster buketten handler om en modernisering af den offentlige sektor det handler om frihed tillid øget kvalitet og øget sikkerhed til gavn

lokale medarbejdere og borgerne i danmark og derfor kan

man bør kigge på om det også er muligt at lave en omfordeling imellem første og anden viceborgmester

har mulighed for at få vederlag til trods for at

nogle gange har et stykke arbejde

gøre når både borgmester og første viceborgmester er fraværende det kunne vi måske se på her

i udvalgsbehandlingen inden anden og tredje behandling en anden rigtig god ting er det her med at man kan brevstemme overalt i landet fremover altså komme ind i enhver kommune uanset om man bor der eller ej

ønsker at brevstemme der det giver borgerne en stor fleksibilitet og jeg håber selvfølgelig også

skal formanden for valgnævnet fremover enten være

højesteretsdommer og det synes vi også er

nogle regler om indkaldelse af stedfortrædere i kortere perioder i det her forslag som vi også er rigtig positive over for så alt i alt

næstformanden af de stående udvalg kommunerne

at fastsætte en højere eller lavere diætsats for medlemmer af valgbestyrelsen valgstyrer og valgtilforordnede og vælgere som hjælper ved valg og folkeafstemninger

samme ombæring selvfølgelig frihed til at vælge alternativt ikke at have diæter

får kommunerne mulighed for at beslutte at det at brevstemme

og man giver borgeren lov til faktisk at stemme i en anden kommune end sin bopælskommune

der her er tale om småting men

at staten ikke længere skal overregulere i venstre ser vi

en del af en samlet tanke om at modernisere vores lokaldemokrati og den mulighed som borgerne har for at få den bedste service

billigere og mere fleksibelt og give kommunerne og borgerne mere frihed

med lovforslaget bliver der mulighed for at give et særligt vederlag til næstformænd

nedsat af kommunalbestyrelser det har været et ønske fra kommunerne som vi nu imødekommer dermed får de mulighed for at tilpasse sig den enkelte kommunes struktur organisationsform og opgavefordeling det må de altså selv beslutte lokalt derudover indførte vi jo per første juli i år en dispensationsadgang der giver regionerne mulighed for at nedsætte stående udvalg det var et stort ønske fra regionernes side og det betyder at regionsråd med økonomi og indenrigsministerens godkendelse kan fastsætte bestemmelser om vederlag som i kommunerne herunder vederlag til næstformænd

i overensstemmelse med almindelig praksis foreslår vi at enhver frit kan brevstemme i enhver kommune her i landet

kun i én kommune ad gangen

det giver en øget sikkerhed herudover foreslår vi at lovfæste grundsætningen om valghandlingens neutralitet det skulle jeg lige have oversat tidligere på dagen da vi havde et godt og oplysende

dansk vi skriver ind i loven at der ikke må være forstyrrelser når borgerne skal stemme

kan der for eksempel være forstyrrende mediedækning og andet

om det er det fysiske sted folkeregisteret

om det er selve betegnelsen for

det sted hvor dataene er opsamlet og så videre så fra nu

bruger vi den mere præcise betegnelse

cpr eller den konkrete myndighed der udøver en beføjelse efter loven

med den modernisering fleksibilitet og de øgede frihedsgrader til kommunerne som vi ønsker til den mere generelle diskussion om

diskussionen om at de steder hvor det giver mening og de steder hvor lovgivning ikke er nødvendig

vi rigtig glade for det skal jo ikke være sådan at kommunerne og regionerne bliver styret i detaljen herinde fra

fordi det altså er sjældent

tillid har kørt en detailstyring

i mange tilfælde løfter en stor opgave vil der være mulighed for at betale et vederlag for det

i de kommuner hvor næstformanden måske mere er næstformand af navn end af gavn kan kan vælge at beholde den praksis

fastsættelsen af størrelsen af diæter i forbindelse med valghandlinger

også forslaget om at kommunalbestyrelsen kan sætte en senere frist for hvornår borgere der ønsker at brevstemme derhjemme skal ansøge kommunen om

det giver større mulighed for den enkelte kommune

sund fornuft at man fremover skal kunne brevstemme i andre kommuner end ens egen den tid hvor åen eller eller noget andet begrænsede ens faren rundt i landet er jo ovre og da danskerne arbejder og opholder sig andre steder end i deres hjemkommune

navn i forbindelse med valghandlingen så alt i alt

lovforslag som giver mere valgfrihed til kommunerne

organisere sig hensigtsmæssigt også når det handler om de her forhold

politiske udvalg med videre vi mener at byrådene skal have mest mulig frihed til at udfylde den økonomiske ramme som er fastsat på området og det er jo vigtigt at sige her at vi bliver inden for den samme økonomi

det er netop den retning vi ser at lovforslaget går i større frihed mere enkelhed det samme ser vi omkring smidiggørelse af valghandlingen og de procedurer for indkaldelse af stedfortrædere og andre ting

kan læse i lovforslaget

kommuner og det er blevet mere kompliceret man har brug for at bruge mere tid for at

de folk ordentligt for

man udvider mulighederne for at kunne brevstemme overalt i landet det synes er rigtig godt så på alle måder synes vi egentlig at indholdet af det her lovforslag

tilsiger at man ikke kan tilrettelægge valget fuldstændig sikkert og og konkret også inden for de frihedsgrader som her bliver givet og lige præcis

er vigtig for regeringen vi giver en lang række frihedsgrader

kernen i vores demokrati nemlig at man kan stemme i ro og fred og hemmelighed

er sikre på hvem der stemmer

ting om at man bliver spurgt om sin fødselsdato så der bliver sikkerhed om identiteten hos den der stemmer og at der ikke er forstyrrende elementer når man så faktisk skal ind og sætte sit kryds og måske har brug for et øjebliks

er der stadig væk helt grundlæggende ting som skal være på plads herunder selvfølgelig det der

stemmehemmeligheden og roen omkring det at stemme jeg har meget stor tillid til at det her kan håndteres og og udfoldes lokalt sådan at vi får en højere kvalitet også i tilrettelæggelsen af valget og at borgerne vil bruge de muligheder der er for at brevstemme forskellige steder og at det også giver en anden mulighed for faktisk at tilrettelægge kommunalvalget som vi blandt andet har set københavns kommune eksperimentere med

også vigtigt at kvittere for at lovforslaget nu bliver fremsat og at der på

forslaget lægger jo op til at de administrative omkostninger for erhvervet bliver mindre og det synes vi er rigtig godt i en tid hvor

tale om at man skærer omkostningerne ned fra cirka tyve million

det er et skridt i den rigtige retning derfor

i de forhandlinger der nu starter

positivt på lovforslaget men der er

er så godt at der ikke også er nogle enkelte tidsler

vi får lejlighed til det under udvalgsbehandlingen

det er håbet og også troen

villig til at lave en imødekommelse sådan at der ikke er nogen havne der bliver stillet dårligere end de var tidligere

isbrydere stikker op over anlægget

hvad en brugt isbryder koster ved jeg faktisk

i både limfjorden smålandshavet og forskellige andre steder hvor det

den årsag årsag beholder vi

er jo at den udgift som

er undtaget så det er jo vareejerne der kommer til at betale

at se på under udvalgsarbejdet hvordan

været fuldstændig enige om hvordan og hvorledes det her skulle være

forarbejde og det har været en lang proces

havnene selv klarer isbrydningen inde i havnen

andre steder skal der være et beredskab

sammen med at de skibe der sejler i dag har meget større motorkraft og

forstærket således at de også selv kan

jeg skulle hilse fra det radikale venstre og fra sf og sige at de også støtter

her viser det sig altså at man ved

en udlicitering ved et samarbejde mellem offentlige og private udbydere kan

lette udgifterne for erhvervslivet i danmark det kan vi ikke se andet end

positive ting i så vi ser helt klart positivt på på forslaget men vi synes også som det er blevet anført

at det er et problem at man

tidligere ikke har betalt

til isbrydning fordi der simpelt hen ikke er

det er de vestjyske havne jeg her tænker på

pålægges større udgifter mens andre jo så dermed

imod vores tanker om at man skal have et

i balance og at man skal tænke på at behandle

havne der tidligere ikke har betalt til eller haft problemer med

heller ikke skal betale i den nye nye ordning men generelt ser vi positivt på

over til en privat operatør vi har tit set at

politikerne ideologisk tror at det at flytte det fra offentligt til privat vil være bedre

der jo tale om isbrydere af ældre dato derfor kan der også godt være saglige årsager

en forandring men jeg ser meget frem til at få en forsikring fra ministeren om at det reelt vil blive billigere og at vi vil have en lige så stor driftssikkerhed ved at lave forandringen

vi har desværre haft nogle uheldige episoder med brug af private firmaer på lige præcis isbrydningstjenestens område i vinteren to tusind og ti blev der brugt blandt andet filippinske søfolk uden arbejds og opholdstilladelse

et af de private firmaer man havde lejet

det har enhedslisten gjort ministeren opmærksom på og for os er det helt afgørende at det her forslag ikke resulterer i undergravelse af løn og arbejdsvilkår så vi håber vi kan få opbakning i udvalgsarbejdet til et ændringsforslag der slår fast at private operatører skal overholde danske løn og arbejdsvilkår

forslaget bygger på

konkurrenceforvridende hvorfor skal

havnene betale for isbrydning når lastbilerne ikke betaler for saltning af vejene det er jo sådan at lige præcis godstransport

skibe er det allermest miljørigtige vi har

være sådan at det var en offentlig opgave at sikre bedst mulige vilkår for godstransport med skibe da de forurener klart mindst i forhold til de andre transportformer vi har sådan

men jeg må så sige undrer mig over at lige præcis de

men døjer modsat andre havne med langt større tilsandingsproblemer uden at de andre havne bidrager

er det rimeligt det synes jeg klart ikke det er

også forvente at der vil komme et ændringsforslag fra enhedslisten som jeg håber

der på baggrund af beredskabskontrakter løser isbryderopgaverne i de danske farvande det bliver billigere og det bliver efter vores opfattelse langt mere effektivt

det der allerede er sagt men blot notere mig at denne form for offentligt privat samarbejde hvor man kan trække på ydelser fra den private skibsfart når der er behov

give inspiration til de enorme beredskabsopgaver der arbejdes med i arktis i øjeblikket næsten lige meget hvor mange ressourcer der sættes ind vil de enorme afstande betyde

her involverer det blå danmark

jeg ved at eksempelvis danmarks rederiforening meget gerne vil i dialog med staten på samme måde som tilfældet har været her hvor de meget konstruktivt er gået ind i den her sag jeg ser meget store potentialer

er sikker på forsvarsordførerne også vil være med til

har været omtalt finder jeg det helt naturligt at følge den indstilling vi har fået fra danske havne alle organisationer har jo nogle interessemodsætninger det er jo ligesom det de er til for

og jeg synes bestemt at vi skal tiltræde at problemer med vind og vejr løses

solidarisk med disse bemærkninger vil vi

er umiddelbart positive der er selvfølgelig

jeg har noteret mig de bemærkninger der er faldet om

de indsigelser der har været fra fra vestkysthavnene jeg synes at vi i

hvordan de kan sikres jeg havde gerne set

en meget omfattende drøftelse med det maritime erhverv at der havde været den solidaritet havnene imellem sådan at man havde kunnet kunnet bakke op om den samlede løsning al den stund at isbrydning jo er et sted hvor der er nogle der kommer til at betale

smålandsfarvandet det vil være det sydfynske øhav det vil være limfjorden vest for aalborg og det vil være aalborg og hals barre området hvor der er behov for det ikke desto mindre kommer nogle af de store havne jo

selv om de måske ikke så tit vil have brug for

københavns havn aarhus havn og andre af de store havne sådan er systemet så det er svært at

den der fuldstændige millimeterretfærdighed men

problematik der er rejst alvorligt og prøver at se om vi i udvalgsarbejdet kan finde en løsning som som kan tilfredsstille de forskellige og modstridende interesser der åbenbart findes

jeg synes at der er grund til at notere at det her er

fremragende eksempel på hvordan et offentligt privat samarbejde kan føre til forbedringer

at få lavet isbrydning

det giver alt andet lige en bedre konkurrencekraft for den del af vores erhvervsliv hvilket alle partier jo ønsker sig

et offentligt privat samarbejde skal man selvfølgelig som det også blev påpeget sikre sig at der er den driftssikkerhed

konkurrenceudsættelse spørgsmålet

om løn og arbejdsvilkår og de skal selvfølgelig følge de regler der gælder for området

vil jeg takke for partiernes positive og velvillige indstilling over for forslaget og jeg glæder mig til

afholdes således to møder på tirsdag jeg henviser til de dagsordener der fremgår af folketingets hjemmeside jeg skal i øvrigt henvise til